medlem af folketinget rune lund der har orlov har jeg modtaget meddelelse om at han fra og med den femogtyvende januar to tusind og seksten atter kan give møde i tinget jesper kiels hverv

som foregår mellem alle folketingets partier

blevet enighed om at tiden er til at opdatere og forny nogle af de regler som der er i forbindelse med information om og samtykke til assisteret reproduktion lovforslaget indeholder flere dele som jeg kort vil gennemgå den første del handler om at bringe overensstemmelse mellem den lovændring som alle folketingets partier vedtog i to tusind og tolv og de krav til information og samtykke som vi stiller i forbindelse med assisteret reproduktion for fire år siden ophævede vi pligten til at destruere opbevaret sæd og opbevarede

i stigende grad at nogle kvinder har svært ved at blive gravide

mange årsager til med tiden

udviklede den såkaldte reagensglasmetode i nitten halvfjerdserne

svære spørgsmål nogle gange

er svaret ikke enkelt og andre gange fører det mange andre spørgsmål

og derfor får befrugtet

dog dør manden før ægget er lagt op i kvinden har kvinden så ret til at få det befrugtede æg lagt op og hvordan stiller vi det barn der bliver født

sæd som manden har fået frosset ned måske på grund af en kræftsygdom manden dør og man har stadig væk sæd liggende som faktisk var planlagt

det fælles barn som parret havde drømt om jeg tror ikke at nogen havde forestillet sig at vi skulle stå med disse spørgsmål her i folketingssalen dog er det nødvendigt i den moderne verden at sikre at vi handler etisk og moralsk korrekt samt at lovene følger med tiden derfor bliver reglerne nu sådan med det her lovforslag at før en behandling indledes skal den behandlende sundhedsperson informere om at manden kan give skriftligt samtykke til at kvinden kan anvende hans sæd eller æg som er befrugtet med hans sæd

assisteret reproduktion efter mandens død og om konsekvenserne af

give samtykke hertil den behandlende sundhedsperson skal også sikre at samtykket fortsat er gyldigt skal behandlingen finde sted efter mandens død ved brug af hans sæd eller æg som er befrugtet

skal den behandlende sundhedsperson forinden påse at der ligger et skriftligt samtykke fra manden og eventuelle betingelser for at samtykket er opfyldt så det sætter nogle krav til de fertilitetsklinikker

som vi har og vi skal sikre at de lever op til

høringssvarene kan vi forstå at

finde ud af om der ligger et samtykke men loven siger at sådan vil det være fremover

fertilitetsklinikker en kvinde skal kunne anvende en mands sæd eller befrugtede æg efter mandens død såfremt der er givet skriftligt samtykke hertil ligesom sundhedspersonen skal sikre at sæd eller befrugtede æg destrueres efter hans død såfremt der ikke foreligger skriftligt samtykke en sundhedsperson skal sikre at et givet skriftligt samtykke er gyldigt under hele behandlingsforløbet så det ikke er tilbagekaldt vi ophæver også pligten til at indhente samtykke fra en donor ved brug af kønsceller fordi kønsceller som doneres til brug for assisteret reproduktion altid håndteres af et godkendt vævscenter som derfor allerede er forpligtet til at indhente samtykke fra en donor sidst men ikke mindst foreslås det at det ikke længere skal være obligatorisk for den behandlende sundhedsperson at informere om adoption før en behandling

af assisteret reproduktion fra venstres side støtter vi de foreslåede ændringer særlig set i lyset af at der fortsat

til at manden og kvinden kan aftale om kvinden må eller ikke må bruge sæden fra

assisteret reproduktion efter mandens død og under hvilke betingelser det må ske som der står i lovforslaget for os i venstre lægger vi vægt på ud over at det klart fremgår af loven hvad der skal ske med opbevarede

eller opbevaret sæd i tilfælde af mandens død at det skaber tryghed for alle parter derudover finder vi det også væsentligt at den behandlende sundhedsperson sikrer sig at et givet samtykke er gyldigt særlig set i lyset af at assisteret reproduktion i nogle tilfælde kan være en endog meget lang proces sundhedspersonen har derfor en vigtig opgave i at sikre sig samtykkets gyldighed

har indgået en aftale

forsøge med assisteret reproduktion dør hvordan

at det skal være med skriftligt samtykke for det andet er

ændring men jeg synes det er godt den kommer med i loven

informere om adoption i forbindelse med assisteret reproduktion for mig at se er det to helt forskellige ting

og og det er ikke logisk at man skal omkring en samtale om adoption før

man forsøger sig med assisteret reproduktion der knytter sig nogle andre problemstillinger til adoption og og det er måske et levn at det har stået i loven så

tak for det jeg vil også gøre det

i den her sag og sørger for at vi får lavet noget lovgivning på det her område i kølvandet på nogle

lige hæfte mig ved det element som står i lovgivningen

at sundhedspersonen fremadrettet skal sikre at der stadig væk er samtykke men

at være skriftligt jeg mener at man skal tage bestik af situationen

vi har brug for i vores sundhedsvæsen er nemlig at man ikke altid skal notere ting på skrift men nogle

hundrede færre børn i to tusind og elleve

at fjerne brugerbetalingen og gøre det nemmere for alle at få børn uanset pengepung til sammenligning er det forslag vi diskuterer her i dag jo rimelig lille

jeg vil her give to af punkterne et par ord med på vejen for det første

det synes vi i radikale venstre er rigtig fint at

den brugerbetaling på fertilitetsbehandling og sterilisation som man havde indført året forinden det gjorde vi med finansloven for to tusind og tolv men jeg synes vi tager nogle vigtige skridt også fordi der desværre

eksempler på at det gældende lovsæt på det her område har givet anledning til uenighed eller

at der bliver lavet et samtykke således

sikre at samlever eller ægtefælle har mulighed for at få de børn som man

synes der er rigtig mange gode elementer i det så vi får rettet op på nogle

dukket op de sidste par gange under alle omstændigheder synes jeg det er en central forpligtelse at give til personalet

hvilke forpligtelser vi giver vores sundhedspersonale til netop at spørge

personalet skal bruge deres energi på så vi synes det er en rigtig fornuftig

det er stadig vigtigt at vi også får regelsættet på plads når eller hvis situationen skulle opstå så indeholder lovforslaget også som flere ordførere har været inde på en række forenklinger af de krav der stilles til sundhedspersoner i forbindelse med

af assisteret reproduktion for eksempel er der det her med at man ikke længere skal informere om mulighederne for adoption og at vi giver større frihed

sikre at samtykket fra eksempelvis en partner

er det måske en lille smule omsonst at

glad for at kunne konstatere at der er

lovforslaget fra alle folketingets partiers

her hvis der måtte være opfølgende spørgsmål nu her i forbindelse med udvalgsbehandlingen svarer jeg naturligvis meget gerne på dem og vil bistå udvalget

års finanslov

bedre eller vidste hvor pengene kommer fra så kunne man jo næsten blive helt varm om hjertet af de borgerliges godhed over for landets ældre

tingene dog noget anderledes ud så tegner der sig desværre et lidt andet billede af kommunernes mulighed for at sikre en værdig ældrepleje i de kommende år for selv om regeringen og dansk folkeparti bryster sig af deres nye værdighedsmilliard så tager de faktisk med den ene hånd og giver med den anden i sommerens kommuneaftale omlagde regeringen ældremilliarden til bloktilskuddet hvilket jo betyder at rigtig mange kommuner mister penge på den omlægning

regering satte af som jo specifikt var møntet på

blev de borgerlige partier også enige om at beskære pensionisternes boligydelse i sidste måned stemte dansk folkeparti alligevel for den minusvækst i kommunerne som de ellers havde sagt de ikke ville nemlig da de sagde ja til omprioriteringsbidraget i de kommende

som vil koste kommunerne milliarder af kroner

til de øgede asyludgifter som risikerer at føre til nedskæringer på blandt andet ældreområdet så jeg mener at

dansk folkeparti virkelig mente det når de sagde at de vil sørge for en ægte ældremilliard så skulle de måske ikke lægge stemmer til de kommunale besparelser som vi kommer til at opleve de kommende år

egen hale når man tager alle

forhold med i regnestykket synes jeg faktisk at de borgerliges nye værdighedspolitikker fremstår som intet andet end

ord på et stykke papir med lovforslaget forpligtes landets kommunalbestyrelser til at træffe beslutning om og efterfølgende offentliggøre en værdigspolitik for den kommunale ældrepleje

hos socialdemokraterne er vi meget enige i at den kommunale ældrepleje skal være baseret på værdighed men regeringen og dansk folkeparti går galt i byen hvis de tror at de sikrer en værdig ældrepleje alene ved at tvinge kommunerne til at skrive det på et stykke papir det er i bedste fald selvbedrag det sikrer man derimod ved at sørge for at de kommunalt ansatte har de bedste rammer og forudsætninger for at levere en værdig ældrepleje det er alt andet lige ikke hensigtserklæringer og formuleringer men hænder og fødder der gør forskellen på hvor god en ældrepleje der rent faktisk kan gives når man læser lovforslaget

man nemt få det indtryk at de borgerlige rent faktisk

kommunerne og de kommunalt ansatte og tror på at de i forvejen gør alt hvad de overhovedet kan for at gøre det så godt som overhovedet muligt for vores ældre på den måde ligner forslaget om værdighedspolitikker

at kommunerne og de kommunalt ansatte allerede er optaget af at levere en værdig ældrepleje men vi er også bevidste om at det kræver at rammerne er i orden det var derfor vi prioriterede at afsætte en ældremilliard i en tid hvor der var langt færre ressourcer til at satse på velfærd nu er tiderne heldigvis anderledes men det får desværre ikke de borgerlige partier til at have højere ambitioner på velfærdsområdet

at værdighedsmilliarden desværre ikke kommer til at fungere som et løft

håbet at ordføreren havde udtalt sig lidt mere i forhold til det som han

der kom en hel masse om nogle negative tanker og

til kommunerne og også til til medarbejderne som har ligget til grund for at dansk folkeparti har villet være med til det her og faktisk har fremført det i finanslovsforhandlingerne

på området så man kan tænke på en anderledes måde

mulighed for at der er flere mennesker til at hjælpe de ældre når vi har set de eksempler

så hjælper ikke at skrive en værdighedspolitik det er

så værdig en ældrepleje som overhovedet muligt så det vi

at rammerne er til stede for at der kan udføres en værdig ældrepleje i kommunerne

politikere der sidder i i de enkelte byråd eller de ansatte rent faktisk

ældreområdet og så får man tilført noget nyt så man kan gå ind og få lavet den her værdighedspolitik

som jeg overhovedet ikke ser som nogen mistillid jeg synes nærmest

at opfordre kommunerne til at gøre nogle ting som

gerne vil gøre bedre det kan også være til varme hænder og så videre men jeg synes

midler af til så jeg synes faktisk at det her

nu er vi faktisk på vej og på den anden side af krisen hvor der er mulighed for

løfte velfærden og så må jeg bare sige at dansk folkeparti rent

velfærden i det her land men hvad er det venstre som regeringsparti med de borgerlige støttepartier har gjort det er at man rent faktisk har brugt pengene på andre ting end at løfte velfærden det er jo fair nok det er en politisk prioritering og den må jeg bare sige

seksten som hedder en værdig ældrepleje hvad er så en værdig ældrepleje og et værdigt ældreliv det er ikke sikkert at

dag eller fremover vil kunne komme med en præcis definition men når jeg tænker på de ældre jeg har omkring mig og på at jeg en dag selv bliver ældre og har behov for pleje og hjælp fra andre så falder mine tanker straks på at jeg gerne vil have at det skal være et liv som minder så meget som muligt om det liv der er levet selvfølgelig med visheden om at aldring påvirker både fysikken og sindet samt at man kan bevare en positiv selvopfattelse

tages fra en og man oplever at være til besvær eller ikke at få omsorg og pleje er der ikke tvivl om at livskvaliteten forringes markant netop livskvalitet skal stå som en del af overskriften for intentionerne med at få sat fokus på en værdig ældrepleje det at man som individ kan leve ud fra sin identitet og personlighed så længe det overhovedet

som det står formuleret i de tre organisationers overordnede mål for en mere værdig ældrepleje synes jeg er meget sigende derfor er det også vigtigt at

ældre føler sig inddraget og respekteret som den man er det vil give tryghed for den ældre og netop tryghed er et nøgleord for at man følger sig værdigt behandlet det tror jeg gælder for os alle uanset vores alder eller vores livshistorie nogle gange skal der ikke så meget til for at bevare og sikre livskvaliteten hos ældre det kan være de små ting i hverdagen der faktisk gør en forskel det kan være når man får sat hår får støtte til at genoptage en hobby eller hvis man for eksempel får frisk luft

ud af mange når de tre

deres notater skriver at ni og halvtreds procent af befolkningen frygter at få en uværdig pleje omsorg og behandling når de bliver ældre så er det da tankevækkende

sikrer at kommunerne forpligtes til at udfærdige en værdighedspolitik og dansk folkeparti ser frem til at følge den proces og håber og har også

at kommunerne vil gå til opgaven med entusiasme det skylder man selvfølgelig primært de ældre borgere som med alderen er blevet sårbare

og der er det jo vigtigt at vi sikrer at uanset hvor man bor i danmark

selvfølgelig glædeligt at vi som befolkning lever længere og for manges vedkommende lever et mere sundt og aktivt liv liv men det kan ikke undgås at der med alderen støder større eller mindre skavanker til som man skal have hjælp til fra offentlig side og for at sikre at midlerne bliver brugt på ældreområdet og på værdighed har det været et udtrykkeligt ønske fra dansk

hvorledes der arbejdes med at sikre og styrke en værdig ældrepleje dansk folkeparti ser frem til at følge udviklingen og implementeringen af værdighedspolitikker samt

med at ændre kulturen på ældreområdet som gerne i løbet af kort tid skal vise forbedringer og blive påskønnet af ældre pårørende og personale og give kommunerne incitament til at følge op og foretage yderligere skridt i en retning så vi vil opleve at ældre i dag men også kommende ældre vil føle tryghed og have vished

og at man ikke skal frygte en tilværelse som ældre med plejebehov forbedringer sker nok ikke i løbet af få uger

vil det i løbet af den kommende tid og det kommende år være således at værdighedsdebatten som vi har og har haft gennem det seneste år og også har i dag og de lovgivningsmæssige tiltag vi nu foretager os vil være mærkbare

hvis man lige holder op med at have hattedamementalitet men i stedet for

kigge på det det handler om nemlig pengene

kommunerne er ekstremt pressede tidligere på ugen havde vi en debat om den udfordring integrationsudgifterne kommer til at give det var dansk folkeparti enige i

skal kommunerne i gennemsnit aflevere to milliard kroner om året på grund af de beslutninger som dansk folkeparti har været med til at træffe derfor

dansk folkeparti helt blind over for at det som kommunerne sidder og arbejder med i øjeblikket er en hårdt

debat og det her lovforslag drejer sig om hvad det er vi gerne vil

kigger fremadrettet på hvordan vi kan sikre nogle bedre forhold for de ældre en mere værdig ældrepleje

at når man nu sådan

jo bare lige huske

er der har siddet på magten igennem mange år mange

at kommunerne har været under en socialdemokratisk ledet regering vi hørte også før at det er et stort antal af kommunerne

minusvækst i den tidligere regerings tid

at vi kan se at der faktisk er kommuner som vælger at fastholde den ældremilliard de fik tidligere og så tilfører nye så de faktisk får

nødværge eller mistillid jeg vil sige til ordføreren hvis ordføreren har tid til at høre på mit svar at det er således at vi faktisk har haft en dialog også med kl hvor kl

til det her som som en opgave de meget meget gerne vil løse og faktisk glade for at man skal i gang med

det drejer sig jo ikke om at vi fjerner noget eller siger at vi

andre områder mere men for dansk folkeparti er

en kernesag at vi gerne vil styrke ældrevelfærden i danmark og vi vil gerne styrke at der bliver noget mere fokus på værdighed det var sådan set det vi gik ind til

og med mere værdighed når nu vi hører at ni og halvtreds procent faktisk frygter at blive

vi et skridt i den rigtige retning i mål er vi sikkert ikke nået

ret til den nødvendige hjælp til personlig hygiejne

måltiderne skal være bedre man skal få hjælp til at gå en tur og have mulighed for samtaler og nærvær det

mit spørgsmål til ordføreren er har dansk folkeparti med det lovforslag vi behandler her

ud i løbet af det kommende år kan jeg

stå og udstede garantier for

pointere at det for dansk folkeparti er vigtigt

den her værdighed og en måde at sikre det

dansk handicap forbund og de siger jo sådan set meget klart at vedtagelsen af en værdighedspolitik

ikke i sig selv vil være med til at stoppe de forringelser som løbende er sket på området danske handicaporganisationer mener at det bliver vanskeligt for kommunerne at løfte kvaliteten af ældreplejen med det omprioriteringsbidrag som kommunerne er blevet pålagt det til trods for den milliard der er prioriteret til området som minimum bør politikken følges op med konkrete målsætninger som præciserer hvordan målene tænkes gennemført og realiseret i praksis mener ordføreren at der i det her lovforslag

tillid og vi prøver at sætte en ny kultur i gang jeg synes det er så vigtigt at man prøver at have den indfaldsvinkel til området i stedet for at have den der

midler som skal understøtte kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje og som ligger ud over de budgetter som kommunerne allerede har vedtaget for to tusind og seksten

hvor det at kunne klare sig selv længst muligt blive boende i eget hjem så længe man ønsker og i det hele taget leve et aktivt liv sammen med andre unge som ældre er nogle af de omdrejningspunkter som er med til at skabe det gode liv hele livet indimellem oplever jeg ældredebatten som om man har en tendens til at skære alle over en kam og glemme at ældre er lige så forskellige som alle andre befolkningsgrupper mennesker er forskellige og forskellige ønsker drømme og forventninger både til sig selv og til andre

venstre er det væsentligt at vi sikrer gode muligheder for at ældre selv kan vælge for eksempel plejehjemsplads eller madservice så vi tilgodeser den enkeltes behov og ønsker og sikrer det gode liv hele livet

opførsel fremtoning eller anseelse hvis man læser lidt i den danske ordbog

venstre er en værdig ældrepleje blandt andet en pleje hvor man forholder sig til områder som for eksempel livskvalitet selvbestemmelse mad og sammenhæng i plejen men også spørgsmålet om en værdig død

at udfærdige en værdighedspolitik hvor både prioriteringer og værdier for en personlig hjælp omsorg og pleje beskrives

fra andre områder hvor kommunerne allerede udfærdiger kvalitetsstandarder for for eksempel genoptræning hjemmesygepleje eller diabetesrehabilitering

jeg er godt klar over at man ikke helt kan sammenligne en værdighedspolitik

med en jeg drister mig alligevel til at drage sammenligningen kvalitetsstandarden beskriver jo i højere grad serviceniveauet mens værdighedspolitikken mere handler om værdier fra venstres side vil vi gerne klart tilkendegive at når vi mener at det er kommunerne som skal udfærdige værdighedspolitikken

så er det fordi det jo er kommunerne der er tættest på borgerne det er i kommunerne man har den bedste mulighed for at prioritere indsatsen og tilrettelægge initiativer

er størst og der hvor man bedst imødekommer både behov og ønsker fra for eksempel borgere eller deres pårørende der er mange stemmer i debatten som har en holdning til hvordan man bedst tilrettelægger ældreplejen fra min egen kommune og mit eget liv i min kommunalbestyrelse

at det lokale ældreråd er en aktiv medspiller og jeg håber at mange kommuner vil favne bredt således at flest mulige aktører og medarbejdere får lov til at bidrage aktivt til arbejdet med værdighedspolitikkerne der er mange kommuner som gør det rigtig godt

på kommuner hvor man med fordel kunne stramme op i sidste måned hen over jul er jeg sikker på at de fleste af os så de triste billeder af julemad som blev serveret for nogle ældre et stykke steg hvor hjørnerne bøjede op og et par brunede kartofler som vist havde set bedre dage uappetitligt så det ud mon ikke de fleste af os er enige om at det kan man gøre bedre

fremlagde sundheds og ældreministeren den nyeste brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og på plejehjemmene og der er rigtig mange positive tilkendegivelser som er værd at bygge videre på for eksempel

er seks og firs procent af beboerne på danske plejecentre tilfredse med den personlige pleje de modtager og det er rigtig fint

som ikke kender til ordningen om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og jeg ser gerne at flere bliver opmærksomme på at man faktisk har mulighed

som jeg tidligere nævnte er mennesker forskellige og det er ældre også

fra venstres side ser vi frem til at følge kommunernes arbejde med værdighedspolitikkerne

der klart siger at hvis man virkelig vil det og vil den omsorg og det tror jeg ordføreren gerne vil hvorfor har man så ikke indført nogle forpligtelser

kommunerne hvorfor har man ikke fulgt ældre sagens

om at alle de steder i lovforslaget hvor der står bør skal man skrive skal

at kommunerne skulle forpligtes til at de her værdighedspolitikker skal omsættes i et løft af kvalitetsstandarderne

vi ikke skal høre alle de her historier om

ældre skal ligge fire uger i det samme sengetøj eller mange timer i den samme ble hvorfor har ordføreren

skærpe forpligtelserne

enkelte kommune er en værdig ældrepleje at man altså får taget snakken om mad om en værdig død om

nogle særlige udfordringer som hver enkelt kommune har kommuner er forskellige og jeg er sikker på at der også vil være forskellige prioriteter i de forskellige kommuner der synes jeg det er rigtig vigtigt at vi her på christiansborg giver kommunerne den frihed til at de kan tage snakken og de er jo velkomne til at udvide i forhold til de fem forslag som

at det her lovforslag som jo er godt fordi det pålægger kommunerne en ting nemlig at diskutere værdighedspolitik ikke har nogen substans i forhold til at sikre sikre

at give kommunerne mulighed for at tage en diskussion af hvad værdig ældrepleje hvad værdig pleje ude i de

være og derfor er der grund til at sige mere end det trods den fine titel

lovforslaget jo ingen garanti for at vi får en værdig ældrepolitik i kommunerne det eneste kommunen behøver gøre er at skrive en a4 side om værdighedspolitik og offentliggøre den på sin hjemmeside der er ingen krav til indholdet ingen krav til hvilke konsekvenser politikken skal have i forhold til en bedre ældrepleje det er ret mærkeligt forslaget er jo faktisk en ren tilståelsessag eller også et udtryk for mistillid til kommunerne

noget de snakker om i dag

i hvert fald en indrømmelse af at de udmærkede formuleringer vi har i vores servicelov

sikre en værdig ældrepleje og det er de desværre heller ikke vi kender alle sammen de mange eksempler på ældre der må ligge for længe med den samme ble og i det samme sengetøj ældre på plejehjem der bliver væk fordi der ikke er personale nok til at holde øje med dem de mange tilfælde hvor en enkelt medarbejder er ladt alene i aften og nattetimerne med tyve eller flere stærkt svækkede og demente beboere det er jo ikke underligt det går sådan i juni to tusind og femten oplyste danmarks radios nyheder at der i to tusind og fjorten blev brugt fem tusind kroner mindre per ældre over fem og tres år end der blev i to tusind og otte bag det tal ligger jo bla at der siden to tusind og ni er forsvundet mere end fem millioner hjemmehjælpstimer

der har været i den periode men desværre fortsætter det jo

af tyve kommuners ældrebudgetter for to tusind og seksten der var planlagt besparelser på ældreområdet i dem alle sammen hele det misforhold retter det her lovforslag ikke op på kommunerne får en værdighedsmilliard som bliver kaldt javist men den forslår jo heller ikke når vi ser på omfanget af de forringelser der har fundet sted hvis man virkelig vil rette op på tingene skal man følge de råd som for eksempel alzheimerforeningen kommer med i deres høringssvar hvor der meget klart står at lovens formål ikke kan opfyldes medmindre personalet har den fornødne tid til at give den nødvendige behandling omsorg og pleje derfor må man som minimum øremærke den såkaldte værdighedsmilliard til øget bemanding inden for ældreområdet det ville da også hjælpe en hel del for det ville svare til cirka tre tusind social og sundhedsassistenter

gøre arbejdet rigtig godt så skal man følge enhedslistens og tidligere også socialdemokraternes og dansk folkepartis forslag om at indføre

til et minimum af praktisk hjælp og personlig pleje og så skal man pålægge kommunerne nogle minimumsbemandinger på plejehjemmene så ingen medarbejder skal opleve at være alene med stærkt svækkede og demente medborgere det mindste man kunne gøre var jo at skrive skal alle de steder i lovforslaget hvor der står bør

i stedet har de så vedtaget en finanslov som indregner nedskæringer i kommunernes budgetter i de kommende år på mere end syv milliard

ligesom man indregner en besparelse ved forringelser af pensionisternes boligydelse som man ganske vist bliver forhindret i at føre ud i livet lige her og nu på grund af årvågne interesseorganisationer ikke mindst ældre sagen og en effektiv opposition her i salen min konklusion er derfor at det her lovforslag først og fremmest skal tjene som dansk folkepartis undskyldning for at medvirke til nedskæringer på ældreområdet

det gør df når de stemmer for finansloven der samtidig indeholder

hvor der er blevet udbetalt historisk store udbytter til aktionærerne på mere end firs milliard kroner så det hele skal tilsløre at dansk folkeparti

opfyldt sit krav om værdighedsgaranti som betingelse for at stemme for det her omprioriteringsbidrag

vi har her kan bruges til at rejse en diskussion i den enkelte kommunalbestyrelse om en værdig ældrepleje det håber jeg loven vil blive brugt til

men hvis det giver resultater i form af en bedre ældrepleje så er det altså ikke

for nogle rettigheder til de ældre ret til et minimum af praktisk hjælp og personlig pleje og jeg kan ikke nå at remse

dem kender fru karin nødgaard ganske udmærket så det er samme sted enhedslisten står som dansk folkeparti stod

det skulle være et indgreb i det kommunale selvstyre at give borgerne nogle rettigheder så tror jeg nok vi er ude i nogle fortolkninger af begrebet kommunalt selvstyre som er

anerkender herre finn sørensen ikke at de er områder som faktisk også kunne trænge til et løft og at der er behov for en kulturændring

så kalder for relationer frem for for eksempel antal af et eller andet

skulle have ret til at få skiftet sengetøj og hvad man ellers kom med af ganske udmærkede

altså noget man bare kom med fordi man skulle have nogle stemmer ved et folketingsvalg for jeg har ikke hørt en lyd om det

i det i det lovforslag vi har

om værdighedspolitikker for den kommunale ældrepleje

liberal alliance synes det er godt at der kommer fokus på værdighed i ældreplejen de mange eksempler som vi har set på hvordan ældre hverken behandles med respekt eller værdighed er ikke et velfærdssamfund værdigt vi har desværre

skiftet sengelinned eller få ordentlig mad disse basale forhold burde slet ikke være noget som vi taler om det burde være selvfølgeligheder heldigvis er der mange steder hvor ældre har et godt liv jeg har lige været på besøg på plejecenter thorshøj det var en meget positiv oplevelse de ældre havde det rigtig godt og der blev taget

hånd om dem de fik god og sund mad de ansatte var glade og mange havde været der i utrolig mange år der var i det hele taget en virkelig god atmosfære jeg håber meget at man kan lære af hinanden

må det også være muligt at man andre steder kan gøre det lige så godt og lære af det den nye ældremilliard har fokus på værdighed og der skal udarbejdes nye politikker med fokus på fem områder livskvalitet selvbestemmelse kvalitet og sammenhæng i plejen mad og ernæring og en værdig død imidlertid

brugt tid og penge på at udarbejde politikker på området ude i kommunerne som har udarbejdet kvalitetsstandarder som også tilstræber værdighed men uden at det alle steder afspejler de virkelige forhold med forslaget kommer der nye penge og der skal laves nye planer

og endnu mere administration men det er mit håb at det fokus og de midler

nu tilføres disse områder ikke bare bliver planer for planerne skyld men virkelig kommer de ældre til gavn i den virkelige verden

at pengene bliver brugt på varme hænder som kan være noget for de ældre de ældre skal have mulighed for at fortsætte med det liv som de selv ønsker så tæt på det liv som de hidtil har haft som muligt og med størst mulig selvbestemmelse hvis værdighedspolitikkerne skal skabe kvalitet og værdi for den ældre i virkelighedens verden og ikke blot på et stykke papir er det vigtigt at kommunerne omsætter det til konkrete indsatser der skaber forandringer i praksis

det er kommunerne som er tæt på borgerne og de aktuelle forhold og derfor er dem der ved hvordan man kan få mest og bedst service

fastsat i finansloven og først vil jeg

er den her milliard fastsat i finansloven som alternativet jo stemte imod den proces som

op til udmøntningen af værdighedsmilliarden er ikke videre skøn først fejede regeringen den gamle ældremilliard af bordet så kommunerne måtte begynde at revidere deres budgetter så kom omprioriteringsbidraget hvilket betød at kommunerne i højere grad måtte begynde at finde besparelser og til sidst kom så den her værdighedsmilliard som en del af finansloven så man har altså givet med den ene hånd og taget med den anden og det er vi bestemt ikke begejstret for så når regeringen fremlægger værdighedsmilliarden som nye penge synes vi det er en omskrivning af sandheden og det havde klædt regeringen at være ærlig om

penge et andet aspekt som er

det her lovforslag

man alt andet lige ind i det kommunale selvstyre og i kommunernes frie ret til at forvalte midlerne som de finder det bedst det vil altid være vores principielle udgangspunkt i alternativet at vi skal sætte de offentlige

institutioner være afgørende for hvordan man forvalter de midler der er til rådighed så principielt set

ikke begejstret for lovforslaget men på den anden side står vi jo

midler til specifikke opgaver i kommunerne

positive aspekter i selve det her lovforslag som jeg gerne

bifalder at regeringen bringer selve værdighedsdiskussionen på banen for selv om man med rette kan spørge sig selv hvad værdighed er

er rigtig mange holdninger til og med god grund

se nærmere på hvad det er for nogle værdier der ligger til grund for den omsorg som vi som samfund tilbyder dem

og lige præcis det at vi som samfund sætter os ned og overvejer hvad det er for nogle værdier der ligger bag vores handlinger

er der i høj grad brug for i danmark i de her tider ikke kun på ældreområdet og så ved alle vist

vil gerne rose regeringen for valget af de fem indsatsområder det er områder som i vores optik har meget med værdighed at gøre og vi kan også læse af det at regeringen har ladet sig inspirere af ældrekommissionens rapport der kom for fire år siden og

er det hvis man for eksempel på grund af alderdom eller handicap

også rigtig glade for at emnet en værdig død er et af indsatsområderne

i forhold til ældre og i forhold til det

blandt andet at tale om den med de ældre selv det er vi ikke særlig gode til i vores kultur til sidst vil jeg lufte et par bekymringer den ene handler om bureaukratiet kommer der unødig meget bureaukrati ud af det her det synes jeg vi skal være opmærksomme på man har beregnet at det koster syv million

bureaukratiet i det her ikke løber løbsk

de ældre min anden bekymring vedrører inddragelsesaspektet

værdighed for den enkelte ældre ikke kun handler om den ældre selv men om relationen imellem den ældre og de mennesker og systemer der omgiver den ældre og det er jeg meget enig i derfor kan værdighed ikke defineres i forhold til den ældre alene men i høj grad i forhold til de relationer som den ældre er en del af og derfor

bliver taget med i forhold til udarbejdelse af politikkerne i lovforslaget står der

det er væsentligt at kommunalbestyrelserne i udarbejdelsen i udarbejdelsen af politikkerne sikrer

men hvorfor er det kun væsentligt og ikke obligatorisk for alternativet er der ikke tvivl om at inddragelsen af pårørende og frivillige foreninger og de ældre selv og personalet der indgår i ældrearbejdet bør være obligatorisk

med de særlige opmærksomhedspunkter i forhold til elementer i lovforslaget som vi kan have

brænder for og særlige værdier og holdninger

ligger bag det vi gerne vil så der vil altid være nogle kan man sige tendenser som vi er inspireret af det

set ikke er glade for at man går ud og øremærker midler

også respekt for at man hvis man har nogle særlige værdier der bærer ens politik

jeg har nemlig ikke sagt og det synes jeg også er vigtigt i den her debat at jeg synes at man

jeg anerkender faktisk at de fem indsatsområder er rigtig gode og jeg synes der er en frihed til at kommunerne inden for de fem indsatsområder kan definere deres politikker som de finder det bedst så

velfærd velfærd er ikke hvor mange ydelser man får velfærd er frisættelse og velfærd er måske mest af alt muligheden for at være noget for nogen i fællesskaber jeg er helt med på ideen om at arbejde med værdighed og lave værdighedspolitikker det er der fremtid i men det skal gøres ordentligt når vi er imod det her lovforslag

der tre grunde til det for det første

ikke meget værdighed over finansieringen jeg er som radikal mod denne øvelse som regeringen har

finansloven hvor man tvinger kommunerne til at skære ned for selv at kunne bruge pengene det strider mod det kommunale selvstyre at man med omprioriteringsbidraget tvinger kommunerne til at skære i vores daginstitutioner på vores skoler og i ældreplejen for så selv at kunne tage æren herinde i folketinget og give nogle af pengene tilbage til ældreplejen

de penge vi gav til for eksempel flere pædagoger var nye penge som vi havde råd til som følge af de reformer vi

for det andet

ikke meget værdighed over processen skibet bliver ladet med bureaukrati regeringen beder kommunerne om at lave en såkaldt værdighedspolitik inden for en meget kort tidsramme for at kunne få de her penge det er en opskruet proces som dårlig kan blive andet end top down uden ret meget tid til at involvere de mennesker det her faktisk handler om for det tredje

ikke meget værdighed over at slå det her stort op i fodrer hunden med dens hale

er om ikke det endda giver mindre velfærd for ikke nok med at regeringen tager pengene fra velfærden i kommunerne men regeringen og skørt nok liberal alliance kræver at der går tid med at

skal bruges penge på bureaukrater til at godkende i staten

i maj i juni hvis ansøgningerne

vel at mærke går glat igennem og ingen ved om pengene er der til næste år så hvordan skulle kommunerne kunne ansætte flere hvis de først får pengene til sommer

udløber igen den enogtredivete december så skal de praktisk taget fyre folk samtidig med

uværdig værdighedspolitik

kan ikke støtte forslaget men vi vil meget gerne gå forrest i udviklingen af en reel

i kommunerne og så øremærker

nogle af pengene jeg er jo enig i den kritik og så sagde ordføreren sådan gjorde vi ikke under den tidligere regering

der blev brugt til flere pædagoger til en ældremilliard og hvad vi ellers fik øremærket af gode ting

fra de arbejdsløse og de syge i kraft af de reformer

i spidsen for nedskæringer af dagpenge efterløn

mere velfærd

mange ydelser du får velfærd er en frisættelse

kommunale råderum

havde tres ud af otte og halvfems kommuner jo direkte minusvækst og

kommer engang til sommer og man ikke ved om man har dem efter den enogtredivete december hvordan i alverden skulle

og ikke lave en aftale med regeringen som pålægger dem den her en pcts besparelse til næste år

tilbage til kommunerne men skal gives til skattelettelser så jeg

jane heitmanns spørgsmål til om lidt at spørge ministeren om ministeren kan garantere

at de kommuner der har valgt at bevare den tidligere ældremilliard på ældreområdet og nu få tilført nogle ekstra midler faktisk har mulighed for at fokusere på det der hedder en mere værdig ældrepleje

sammenhæng mad og ernæring og også det der hedder en værdig død

kunne være fostret i radikales venstres have på en

vores daginstitutioner på vores skoler

bliver jeg nødt til at se de endelige tal for

man har skåret ned for at kunne vurdere om det i sidste ende

tage diskussionen at

kommer til at betyde at der er blevet skåret en eneste pædagog eller en eneste lærer

er fint at man gerne vil se på livskvalitet selvbestemmelse kvalitet af tværfaglighed og sammenhæng i pleje mad og ernæring og en værdig død det er alt sammen noget som jeg tror det bliver meget svært i det hele taget at blive uenige om så kan man diskutere om det

meget godt ræsonnement jeg vil gætte på at langt de fleste kommuner

forholdt sig til mad og ernæring og en værdig død og

bliver spørgsmålet er hvordan det skal implementeres nu lægger man op til i lovforslaget

er helt sikker på at der er nogle akademikere ude i kommunerne som kommer på arbejde og det vil de sikkert være rigtig rigtig begejstret for

nogen problemer med det lovforslag der ligger jeg synes det er fint at få en debat og det tror jeg

ikke at diskutere så længe men det der selvfølgelig også

det er det som i sidste ende skaber den finansiering vi står

det betød jo helt konkret færre penge til børn færre penge til syge færre penge til de udsatte fordi man en lang række steder ude i kommunerne nu skal ud

så have en politisk diskussion om men det der måske nok er interessant at se på

har været meget optaget af gik de ældre fri

faktisk en ældremilliard og den var aftalt af den tidligere regering og

som et led i finansloven der var en milliard øremærket til ældreområdet så vidt så godt hvad gjorde man i sommer jo der behandlede man såmænd en kommuneaftale i folketingets finansudvalg

selv fornøjelsen af at deltage og hvem stemte for det gjorde dansk folkeparti blandt andet

nu ligge i den her debat jeg synes det er tankevækkende at man med den ene hånd i sommer kunne tage en milliard og når man så skal lave en finanslov kan man dele en milliard ud og nu kommer man så hoppende og springende og siger at det er blevet meget meget bedre jeg har enormt svært ved at se det her regnestykke man har taget en milliard og så giver man en ny milliard og så siger man at nu er det blevet en milliard bedre

man i gang med et stort vælgerbluff jeg tror ærlig talt mest

tvivlsomt i og med at vi kommer til at se flere ældre der får brug for hjemmepleje fordi der ganske enkelt bliver flere ældre de kommende år

de nok ikke mindre de kommende år uagtet om man laver en politik eller ej det man selvfølgelig kan håbe er at man kan være med til at tage fat på nogle af de problemstillinger som selvfølgelig vil blive rejst sig i de kommende år når der kommer flere ældre og sandsynligvis også

et omprioriteringsbidrag men når det er sagt

hvordan vi får en god pleje og omsorg for vores ældre

været en diskussion af hvordan

er vi betaler i skat der skal man huske på at nogle af de ældre medborgere vi står med her

høste frugterne af det hårde slid de har lavet da de var ude på arbejdsmarkedet man kan måske også stille sig selv det spørgsmål hvordan

med kommunernes selvstyring bliver den øget

det var den radikale ordfører inde på det gør den måske

sig selv om kommunerne ikke altid har haft en politik i forhold til bedst mulig pleje og omsorg den opgørelse kunne være interessant at se og det kan være vi får den at se den kommende tid med de ord vil jeg sige at vi godt kan tilslutte os værdighedspolitikken vi stiller os lidt kritiske over for hvor pengene kommer fra

er uløseligt koblet sammen med den finanslov som de borgerlige vedtog

meget vred over det der med om man har taget eller ikke

kommer til at være et område hvor kommunerne lokalt kan beslutte hvordan de vil bruge midlerne så de faktisk kan forbedre området i forhold til at sikre en mere værdig ældrepleje det er jo således at

er øremærket men lokalt kan man gå ind og bestemme

nogle ekstra midler fra værdighedsmilliarden så man

kan få opprioriteret hele det her område er ordføreren ikke klar over at det

er så negativt og sort et billede som som ordføreren giver udtryk for

netop på den her måde se at man lokalt vælger at prioritere på den ene eller den anden måde

polemisk spørge fru may britt kattrup som nu bringer det her på banen hvis man er meget optaget værdighedspolitik på ældreområdet

en værdighedspolitik for vores børn eller for vores skoleelever hvorfor har man ikke foreslået det da man nu behandlede en værdighedspolitik for de ældre er man måske ikke optaget af børn og

og ikke på en nødvendighed og når nu vi

endsige de omprioriteringsmilliarder som man allerede har besluttet med den her finanslov fra kommunerne og så sige at det ikke kommer til at gå ud over velfærden det tror jeg de fleste borgere i det her land vil opleve

komme i seng når man er træt fordi der måske ikke er personale til at lægge en i seng det er uværdigt

skiftet sin ble og og komme i bad det er nemt at pege på

selvbestemmelse er et nøgleord det blev nævnt heroppe fra tidligere og det synes jeg er et godt ord i den henseende selvfølgelig er der noget værdighed som er fundamental for alle men

har selv haft den store fornøjelse at arbejde på et plejehjem og

værdighed at hun hver dag fik sin

hun havde altid været en fin gammel dame der gik meget op i at pleje sig selv for andre bestod værdigheden i at komme ud i naturen komme ud ad døren og ikke sidde inde

men dog er der også nogle fællesnævnere som kommunerne nu skal i gang med at finde

så faktisk at københavns kommune i går

borgerrepræsentationen hvor man udmønter sin del

hundrede og tyve ekstra fuldtidsstillinger varme hænder man vil blandt andet prioritere at der skal være flere på arbejde

og i weekenderne fordi det er dér at man har oplevet store problemer man udvider klippekortsmodellen for hjemmeboende og giver de ældre muligheder for selv at råde over den ekstra tid alt efter hvad det er

er der giver kvalitet for dem

er nogle rigtig gode initiativer og flere kommuner vil jo skulle lave den her øvelse vi bakker fuldstændig op om det her lovforslag jeg vil blot sige en enkelt ting til sidst og det er

at vores personale

helt fantastisk stykke arbejde men vi må ikke glemme at vi også som

er ikke fordi jeg på nogen måde siger at det er familien der skal ind og skifte ble eller andet i den dur det er absolut ikke det jeg argumenterer for men familien

kan være leverandører af meget af det andet som giver værdighed det kan være en gåtur i naturen eller andet der har været nogle private hollandske plejehjem som har eksperimenteret med det her med

indgå kontrakter med familierne når de ældre kommer på plejehjem og det vender sig næsten helt i mig når jeg hører om

vi har også et medmenneskeligt ansvar

vil de ikke kunne erstatte et barnebarn der kommer på besøg

tror jeg så det synes jeg også er et vigtigt element når vi har den her snak

vi ser fra konservativ side frem til at se kommunernes forskellige bud på

tilbud så det er vist bare en spareøvelse men ellers er vi jo enige om at vi ikke skal ud og skrive kontrakter om den slags overhovedet

andre motiver jeg synes ordføreren kom med

jeg er også helt enig med ordføreren i at det er meget individuelt hvad man egentlig som

og hjemmeplejemodtager opfatter ved det

ordføreren sammen med enhedlisten kæmpede for at

er det vigtigste for os at øge bemandningen om aftenen så der ikke er én vagt der skal dække for mange på et plejehjem er det der skoen trykker hos os eller har vi mulighed for at udvide klippekortsmodellen det synes jeg er fint at kommunerne får frihed

som virkelig kunne give de ældre noget selvbestemmelsesret i forhold til ældreplejen

der giver mulighed for x antal halve eller hele timer som man så kan bruge efter eget valg så længe det handler om praktisk hjælp og personlig pleje så hvorfor dog ikke pålægge kommunerne at bruge et sådant redskab det ville jo styrke de ældres

og implementere værdighedspolitikker for ældreplejen til gengæld deler jeg også

flere af ordførernes undren over hvorfor eksempelvis

socialdemokratiet så stemmer for lovforslaget når man samtidig har så travlt med

mere er signalpolitik end realpolitik hvis det skulle være korrekt kan jeg jo stille spørgsmålet hvorfor man så ikke stemmer imod men jeg er rigtig glad for at selv socialdemokraterne

de grundlæggende jo er rigtig positive og bakker op om lovforslaget her det glæder mig meget og jeg ser selvfølgelig frem til at vi kan tage en videre drøftelse i udvalget af de mange forskellige tilkendegivelser om lovforslaget som

kommet frem her i debatten i dag

jeg dog samtidig også gerne benytte lejligheden til at knytte nogle bemærkninger til

dagens debat først og fremmest er vi jo i regeringen rigtig glade for at vi sammen med dansk folkeparti liberal alliance og de konservative er blevet enige om en samlet model for hvordan vi kan sikre mere værdighed i vores ældrepleje jeg ser selvfølgelig rigtig gerne at vi kan få alle folketingets partier med på det her lovforslag og dermed også det markante fokus vi nu sætter på mere værdighed i ældreplejen når vi har valgt at forpligte kommunerne på udvalgte

det jo grundlæggende fordi vi mener at ældreplejen tilrettelægges bedst lokalt det er kommunerne der kender de lokale forhold og det er kommunerne der er tættest på borgerne det er samtidig en vigtig del af lovforslaget at arbejdet ude i kommunerne sker ved en inddragende proces

stiller vi krav om at kommunalbestyrelserne skal inddrage

ældrerådet og andre relevante parter

værdighedspolitikkerne skal laves

det heller ikke korrekt hvad ordføreren fra alternativet sagde i sin

lovforslaget står der netop

de mennesker der til daglig er i berøring med kommunens ældrepleje det er dem der er tættest på til at

give deres viden og inspiration til

lige netop deres kommune skal til for

skabe en mere værdig ældrepleje

godt understrege at vi stiller nogle helt konkrete krav til kommunerne i lovforslaget hvert enkelt byråd eller kommunalbestyrelse skal som minimum forholde sig til fem områder når de laver deres lokale værdighedspolitik nemlig livskvalitet selvbestemmelse kvalitet tværfaglighed og sammenhæng i plejen mad og ernæring

en værdig død det er centrale områder som betyder at de ansvarlige kommunalpolitikere kommer bredt omkring når de skal drøfte og igangsætte indsatser for en mere værdig ældrepleje i lige præcis deres kommune vi stiller som sagt også samtidig krav om at politikkerne skal inddrage både det lokale ældreråd og øvrige relevante parter det kunne for eksempel være de ældre selv eller deres pårørende

derigennem kommer der også en

det er en værdig ældrepleje er lige

kan realisere ambitionen og visionen om en mere værdig ældrepleje i nogle af høringssvarene og

er der også nogle specifikke ønsker til at vi skal gå i gang med at lovgive sådan om nogle meget konkrete indsatser

det som ordføreren fra alternativet sagde og også dansk folkeparti var inde på det her med at værdighed ikke kan sættes på en bestemt formel eller puttes i et excelark værdighed handler overordnet om at den enkelte ældre selv skal have mulighed for at kunne fortsætte sin hidtidige livsstil også selv om den ældre er svækket og har brug for hjælp det er fuldstændig individuelt hvad værdighed udgør for den enkelte vi ønsker ikke at lave en udtømmende liste over alle de elementer der kan have betydning for de enkelte ældres

grad også områder der kan rumme drøftelser og prioriteringer af stort set alle aspekter af en mere værdig ældrepleje og det er vel at mærke et minimumskrav til hvilke områder kommunerne

kan kommunerne eller kommunalbestyrelsen jo selvfølgelig godt vælge andre områder til

tydeligt på debatten her i dag at den også er kommet til at handle om økonomi og kommunernes serviceniveau på ældreområdet

først og fremmest vil jeg gerne tillade mig at aflive myten om at kommunerne har fået færre penge til service i to tusind og seksten faktum er at vi med økonomiaftalen og

finansloven for to tusind og seksten har løftet kommunernes service jeg vil også godt tillade mig at aflive myten fra alternativet om at regeringen skulle have fjernet ældremilliarden

ikke korrekt der glæder det mig jo til gengæld gevaldigt at selv den socialdemokratiske ordfører

værdighedsmilliarden kommer oven i ældremilliarden så vil jeg også gerne benytte lejligheden til at aflive den vildfarelse som den radikale ordfører befinder sig i værdighedsmilliarden udløber altså ikke den enogtredivete

noget værre sludder der er tale om et varigt løft

en værdighedsmilliard i to tusind og sytten

alt i alt har vi med dette års finanslov prioriteret sundheds og ældreområdet højt

ekstra i to tusind og seksten det er vel at mærke en prioritering der ligger ud over den prioritering som den tidligere regering lagde for dagen

har ansvaret for at sikre at ældre borgere får den hjælp som de har behov for værdighedspolitikkerne skal beskrive de overordnede værdier for ældreplejen og de enkelte kommunalbestyrelser skal som nævnt forholde sig til minimum fem centrale områder værdighedspolitikkerne vil givetvis i praksis mange steder jo bygge oven på de eksisterende ældrepolitikker som man har i rigtig mange kommuner kommunerne står altså dermed ikke på bar bund og skal til at

ændrer heller ikke på de eksisterende regler om de årlige kvalitetsstandarder som også nogle har været inde på i kvalitetsstandarderne skal kommunalbestyrelsen fastsætte serviceniveauet for hjemmehjælp rehabiliteringsforløb og kommunal træning kvalitetsstandarderne er jo typisk ret konkrete beskrivelser af hvor hyppigt der gives hjælp og hvad hjælpen indebærer og selvfølgelig bør kommunalbestyrelserne have deres værdighedspolitik for øje

deres kvalitetsstandarder men værdighedspolitikkerne har altså et mere overordnet og bredere sigte end kvalitetsstandarderne en værdighedspolitik kan jo for eksempel i én kommune udmønte sig i opnormering af plejehjemspersonalet eller i kompetenceudvikling af

kan værdighedspolitikken jo også munde ud i at man ændrer arbejdsgangene i kommunen for at sikre det ingen af delene vil nødvendigvis afspejle sig i kvalitetsstandarderne men det vil betyde noget for dem det hele handler om nemlig de ældre selv som vi også har været inde på i

står lovforslaget ikke alene regeringen har sammen med dansk folkeparti liberal alliance og de konservative afsat en milliard kroner ekstra årligt på finansloven til at hjælpe kommunerne med at sikre en mere værdig ældrepleje det er midler som supplerer det her lovforslag og som kommunerne skal bruge til at

styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje hver kommune får en andel af værdighedsmilliarden og fordelingen af midlerne er allerede meldt ud til kommunerne her inden jul det er mit generelle indtryk at rigtig mange kommuner allerede er kommet godt i gang og mange har taget fat på den inddragende proces med både ældreråd og andre relevante parter mit håb som sundheds og ældreminister er at kommunerne vil bruge

sætte ambitionerne højt for at udvikle ældreplejen skabe en ny dagsorden for et mere værdigt ældreliv og en mere værdig ældrepleje her og nu

videre drøftelser vi skal have og jeg håber at vi kan få en bred opbakning til at skabe en mere værdig ældrepleje selv om jeg har noteret mig at et par enkelte partier i hvert fald ét har tilkendegivet at de agter at stemme imod men tak for alle

længere er nogen forpligtelser til at bruge den milliard

hvad angår det her lovforslag siger ministeren at det vil sikre mere værdighed i ældreplejen vil ministeren bekræfte

den eneste forpligtelse der er for kommunerne i det her lovforslag

interesseorganisationer som er blevet nævnt der er ingen forpligtelse til at disse værdighedspolitikker skal udmøntes i konkrete forbedringer af ældreplejen vil ministeren

bekræftede mig som sundheds og ældreminister i at ældremilliarden

hvilke konkrete ændringer kommer der så til at ske ude i den enkelte kommune på baggrund af en værdighedspolitik i den enkelte kommune det svar

jo ingen af os her i folketingssalen der kan give i dag hvorfor fordi det jo er den enkelte kommune som skal udarbejde en værdighedspolitik i samarbejde med det lokale ældreråd og øvrige relevante parter det kunne for eksempel være de ældre selv og de pårørende og der tror jeg

andel af værdighedsmilliarden på flere varme hænder andre steder ønsker man noget andet og det synes jeg vi skal have respekt for

det er jo netop kernen i det her altså at vi respekterer at det er den enkelte kommune den enkelte ældre selv som ved

være sød at bekræfte det faktum

er det jo påfaldende at ministeren taler om store ambitioner

engang haft den egentlig naturlige ambition at pålægge kommunerne at de værdighedspolitikker skal udmønte sig i konkrete forbedringer som kommunerne så selv kan bestemme hvad skal være og som skulle indskrives i kvalitetsstandarderne så var man da kommet et lille skridt videre i

forpligtelse men der er ingen forpligtelser for kommunerne til at de værdighedspolitikker skal omsættes i konkrete forbedringer

kommunerne selv

kvitterer for at den socialdemokratiske ordfører jo også har været med til at bekræfte at det som

hvad er det så vi forpligter kommunerne

til at understøtte den og om man bruger den til varme hænder til at udvide klippekortmodellen eller noget helt tredje i den enkelte kommune er op til den enkelte kommune at beslutte sammen med det lokale ældreråd

endda temmelig mange kommuner som har mistet penge på at man har omlagt det

jeg husker tallene i hovedet er det sådan at københavns kommune tjener otte og fyrre million kroner på den her omlægning og at rigtig mange af de mindre kommuner

så nogle gange er det jo et spil om ord jeg anerkender at ældremilliarden er omlagt til bloktilskuddet efter ønske fra kl men kan jeg få ministeren til at bekræfte at det faktisk betyder at den ældremilliard er blevet fordelt således over bloktilskuddet

den socialdemokratiske ordfører det er sket efter ønske fra kommunerne at den blev omlagt og fordelt efter bloktilskuddet bloktilskuddet har en anden fordelingsnøgle end ældrenøglen og det betyder feks at her i hovedstadsområdet hvor vi befinder os får en kommune som hørsholm

fra socialdemokraterne for det undrer mig blot det var efter ønske fra kommunerne selv

vi skal lytte til som sagt

nogle der får lidt mere og andre der får lidt mindre på det punkt bliver der ikke samlet set fjernet en eneste krone til gengæld kommer der nu en værdighedsmilliard

ældrenøglen og det tilgodeser jo netop det hensyn som jeg også kan forstå at den socialdemokratiske ordfører

der rent faktisk har fået ekstra penge til ældreområdet efter man har omlagt til bloktilskuddet

ministeren nævnt det flere gange i dag og jeg synes ikke jeg kunne læse mig til det nogen steder at jeg

at ministeren bekræfter her i dag at hvis man ude i kommunerne vil bruge ældremilliarden til at øge bemandingen på eksempelvis nattevagter så kan man

men det er et resultat af det ønske kommunerne havde om at det skulle omlægges til bloktilskuddet nu får man så en værdighedsmilliard oveni som fordeles efter ældrenøglen

kan bruge pengene fra værdighedsmilliarden

hvis det er det man prioriterer i den enkelte kommune ja

her lov ikke er vedtaget men i forhåbning om at der vil være halvfems mandater der står bag det her lovforslag

de tilbagemeldinger jeg får fra kommuner

holder borgermøde her den fjerde februar hvor man

diskutere overliggeren når det handler om selvbestemmelse ernæring og en værdig død der er repræsentanter fra ældreudvalget ældrerådet ældre sagen handicapråd og så videre og så videre i helsingør kommune er man også gået i gang ved hjælp af borgermøder og arrangementer og så videre

så kan man sige hvornår skal man senest være færdig det skal man til sommer men man kan sagtens være færdig noget før hvis man også laver det noget før så det er jo lidt op til den enkelte kommune men den ved allerede nu hvilken andel af værdighedsmilliarden som den

får så det har man sikkerhed og vished for

er

en intens konflikt med forældrene og som ovenikøbet bliver revet op med rode

som samfund et ansvar for at stille den nødvendige hjælp til rådighed hjælp som kan bidrage til at konflikten kan blive løst så skånsomt som muligt så barnet kan komme tilbage igen sager om internationale

børnebortførelser er ofte meget meget komplekse og derfor skal lovgivningen være indrettet

at det for eksempel ikke skal være afgørende for retshjælpen hvilket land barnet er blevet bortført til det lovforslag vi behandler i dag indeholder flere dele det betyder for det første at den forælder som sidder tilbage i danmark kan få hjælp i flere situationer end tidligere når vedkommende forsøger at løse konflikten og få sit barn hjem som loven er nu kan staten støtte med retshjælp men retshjælp dækker hovedsagelig udgifter af retslig karakter og kun i nogen grad udgifter til for eksempel konfliktmægling

lovforslag op på og det er meget fornuftigt al den stund mægling som regel er et meget bedre værktøj til at nedtrappe en konflikt

hyre en advokat og gå rettens vej konfliktmægling kan med andre ord ofte vise sig at være den mest skånsomme metode til at løse konflikten på og dermed skabe det bedste udgangspunkt for at barnet

kan have samvær med begge sine forældre lovforslaget betyder for det andet at der bliver mulighed for at give økonomisk støtte til barnets hjemrejse hvilket er med til at hjælpe

mulighed for at der kan gives støtte til andre omkostninger som vurderes at være nødvendige

at barnet kan komme hjem igen

set at vi samlet set kommer frem til en løsning der stiller børnene bedre i forhold til at få løst de konflikter der er endt med at de er blevet bortført af den ene forælder

kunne håndtere skilsmisser både på tværs af landegrænser men også i danmark

lille men dog meget nødvendigt skridt i den rigtige retning og derfor kan socialdemokratiet støtte forslaget

jeg skal hilse fra det radikale venstre og også på vegne

vi skal behandle et forslag for at forbedre forhold på området vedrørende børnebortførelser når den ene forælder vælger at bortføre et barn eller flere børn

til at andet land end det land hvor barnet normalt lever her er der altså tale om fem og tredive til fyrre sager om året måske lyder det ikke af mange sager men hver sag er alvorlig fordi den på forskellig vis griber ind i barnets liv og hverdag

tiden der går fra bortførelsen til der sættes ind

at det bliver vanskeligt at tilbageføre det i to tusind og tretten lavede vi en bred politisk aftale

området og besluttede at oprette en koordinationsenhed som efterfølgende har været en forbedring af området især

færre er involveret i sagen og

at bidrage til en hurtig og skånsom løsning som selvfølgelig skal være til gavn for barnet og forældrene det viser sig dog at der i de her bortførelsessager er behov for at øge fleksibiliteten i anvendelsen af retshjælpsordningen

det er især fordi der er mange forskellige retssystemer som man skal forholde sig til

domstolene og uden retlig konfliktmægling mægling er noget jeg mener er meget vigtigt at have fokus på fordi

tilfælde er at foretrække fordi det faktisk kan virke konfliktdæmpende og i højere grad end en dom modvirker uenigheder

som også forslaget lægger op til bliver adgang til at benytte konfliktmægling uden for det offentlige system hvis det skønnes relevant

for tilbagegivelse af barnet når et barn bortføres vil der efterfølgende i forbindelse med sagens behandling og en tilbagegivelse være

i forslaget at der nu kan ydes økonomisk støtte til også hjemrejse og det er en mulighed som ikke findes i dag derfor

bakker dansk folkeparti op om at retshjælpsordningen justeres så den også

omfatter ikkeretlige tiltag i bestræbelserne på at få børn retur til danmark

det gør vi selvfølgelig ud fra en overbevisning om at det trods de alvorlige oplevelser et barn har været igennem er med barnets bedste for øje at der

så hurtigt som overhovedet muligt så det ikke trækker i langdrag på grund af at der er mange instanser som er involveret eller at der kan være nogle økonomiske hensyn som gør at det ikke bliver til barnets bedste

et barn skal tilbage kræver det samarbejde med myndighederne i det land

der har bortført barnet som skal lokaliseres disse sager er aldrig lette men ofte kan konfliktmægling give gode resultater en frivillig tilbagegivelse vil som udgangspunkt være det bedste for barnet konfliktmægling har derudover den fordel at den dæmper konflikterne mellem forældrene modsat en retssag færre konflikter mellem forældrene gør det fremtidige samarbejde om forældreskabet lettere fordelene

ikke trækker ud i mange lande eksisterer der imidlertid slet ikke konfliktmægling i offentligt regi

med de eksisterende regler i lovgivningen ikke muligt at give retshjælp til udgifter som ikke har en egentlig retslig karakter den efterladte far eller mor kan således ikke få dækket udgifter gennem retshjælp til privat konfliktmægling i det andet land

til helt andre nødvendige udgifter som for eksempel hjemrejseudgifter for en ledsager eller udgifter til helt konkret at finde ud af hvor barnet befinder sig for at sikre at flere børn kan komme hjem foreslås det med dette lovforslag at gøre reglerne mere fleksible så flere typer af udgifter kan dækkes af retshjælp

fremover kunne ydes støtte til konfliktmægling selv om det ikke foregår i retten der vil også i helt særlige tilfælde kunne gives støtte til rimelige udgifter til barnets eller en ledsagers hjemrejse og der kan også gives støtte til andre rimelige udgifter til andre handlinger der er nødvendige for en tilbagegivelse af et barn det er også kun i helt særlige tilfælde og efter en konkret vurdering at støtten kan gives det kan eksempelvis være udgifter til at lokalisere barnet for en god ordens skyld må jeg også hellere nævne at betingelserne for i det hele taget at få retshjælp fortsat skal være opfyldt man kan eksempelvis ikke få dækket sine udgifter hvis man er omfattet af en retshjælpsforsikring alt i alt vil lovforslaget give bedre muligheder for at få bragt

en børnebortførelse til ophør og i venstre regner vi med at alle partier i folketinget kan stemme for

og jeg tror man har ekstremt svært at sætte sig ind i den situation hvis man ikke selv har oplevet det jeg vil i hvert fald ikke

påstå at jeg kan for det må være meget voldsomt samtidig

er det jo enormt ødelæggende for børn

voldsommere konflikterne er des voldsommere er oplevelsen også

for barnet så derfor er der ikke nogen tvivl om

det der er det gennemgående i alt det arbejde vi laver med forældreansvarsloven at

konflikterne ned kan få enighed så hurtigt

måske sådan objektivt og ud fra et retfærdighedssynspunkt kan være det bedste men når det kommer til barnet og et ønske om at nedtrappe konflikter så er

nogle processer bestemt

der er flere der har forklaret hvad det handler om det handler jo om at kunne støtte forældre hvis børn er blevet bortført til udlandet

privat regi og også i andre former end vi måske er vant til herhjemme fordi

situationer jo også går på tværs af kulturskel jeg jeg vil ikke sige andet end at det er et rigtig rigtig godt forslag det følger med tiden i forhold til vores fokus på

og mere grænseoverskridende så

barn bliver bortført til et andet land jeg kan heller ikke sætte mig ind i hvordan man må have det som forælder når man træffer den her ekstreme beslutning at bortføre sit barn til et andet land og jeg kan slet ikke sætte mig ind i hvor traumatisk det kan opleves for barnet

sådan at det bliver mere skånsomt og effektivt bliver muligt at

det er jo alene ud fra hensynet til barnet hvor vores holdning er at det må være rigtigst at barnet er i sit hjemland og i

vante omgivelser mens man afgør hvem barnet fremover skal bo hos liberal alliance ønsker således

at der er de nødvendige redskaber til rådighed i forhold til at kunne bringe et barn sikkert og trygt

vi bemærker jo samtidig at både advokatrådet børnerådet og danske familieadvokater

støtter forslaget med henvisning til at det faktisk gavner børns retsstilling

hvor børn er blevet bortført til et andet land af

det vil forslaget gøre ved at støtte mulighederne for konfliktmægling ved også at støtte privat konfliktmægling mellem forældrene i

derved er der større chance for at løse en

den skal i retten det støtter alternativet selvfølgelig derudover giver

også mulighed for blandt andet at støtte hjemtransport af et barn hvis en sag er blevet løst eller afgjort sådan at barnet skal

det støtter vi også så alt i alt

alternativet det her forslag rigtig velkommen

barnet bliver oven i købet bragt i en situation

barnets omsorgspersoner tager så drastisk et skridt som som det er at afskære forbindelsen til den ene forælder med dette forslag tages

der udgangspunkt i barnets behov i forhold til en tvist om forældremyndighed når flere forskellige retssystemer på tværs af lande er involveret kan denne proces være kompliceret og der er derfor brug for fleksibilitet og hjælp konflikter afgøres juridisk men det bedste for barnet er hvis forældrenes konflikt kan nedtrappes og der derfor kan findes løsninger i mest mulig enighed og frivillighed løsninger som tager udgangspunkt i barnets behov derfor forbedres og udvides muligheden

med det her lovforslag

retshjælp for den efterladte forælder og mulighed for i nogle situationer at få dækning af udgifter i forbindelse med hjemrejse og tilbagegivelse med forslaget forbedres retsstillingen ikke mindst for barnet høringssvarene er da også udelukkende positive og lovforslaget er i overensstemmelse med haagerkonventionen sf kan støtte lovforslaget som ligger fint i forlængelse af den politiske aftale som alle folketingets partier indgik i to tusind og tretten om skærpelse af indsatsen

i dag er det sådan at brug af konfliktmægling kan være særlig relevant i lande som ikke har tilsluttet sig

frarådes at indlede en retssag her kan en konfliktmæglingsproces mellem de stridende parter være langt at foretrække

sig konventionerne har ikke offentlig eller retlig konfliktmægling som loven foreskriver

det private forslaget betyder at konfliktmægling nu også kommer til at kunne foregå i privat regi og det bifalder vi dertil giver lovforslaget mulighed for at yde økonomisk støtte til hjemrejsen

hvilket ikke tidligere har været muligt og den del bifalder vi naturligvis også generelt giver det her nogle bedre redskaber som skal hjælpe med til at sikre at børnene sikkert og nænsomt kan komme tilbage til danmark igen derfor kan

for lige præcis at kunne understøtte gode løsninger i de her meget meget ulykkelige situationer

til den efterladte forælder her

har den nødvendige fleksibilitet i forhold til de forskellige retssystemer som man i sådan en situation skal samarbejde med så jeg er meget taknemlig over den brede opbakning der tilsyneladende er til det her lovforslag

vil betyde at forslaget kan vedtages

to tusind og seksten så

jeg ser frem til den fortsatte behandling af lovforslaget i udvalget og stiller mig naturligvis til rådighed hvis der

i gang med at rette op på forholdene men det er ikke en enlig svale de her rystende børnesager fortsætter jo bare

år efter år og årti efter årti

fortvivlede bortforklaringer fra

de grønlandske kommuner lad mig minde om at vi

to tusind og ni havde den sidste forespørgsel f seks og tyve og at der også der fra grønlands side blev lovet bod og bedring og at folketinget

nye rystende rapporter og avisartikler op og igen og igen

lover selvstyret og før det hjemmestyret

indtil den næste dedikerede journalist afslører nye forfærdelige forhold for de grønlandske børn eller indtil den næste officielle rapport dukker frem

igen ro om sagen og nu altså en ny rapport hvor præcis de samme ting oprulles jeg vil her fra talerstolen senere dokumentere hvordan det er gået

jeg kunne sagtens gå yderligere ti år tilbage og ti år tilbage igen til

kunne lave den samme gennemgang af de samme sørgelige

og mange mange tilfælde af børn som sulter de bor i kongeriget de er danske statsborgere men selvstyret og før det hjemmestyret evner helt tydeligt ikke at løse problemerne derfor må regeringen tage affære det er regeringens forpligtelse og det er det fordi danmark på hele kongerigets vegne har underskrevet fns børnekonvention og dermed også konventionens § nitten hvor forpligtelserne over for børn klart beskrives det er mit formål med forespørgslen i dag som det har været med tidligere forespørgsler år tilbage at regeringen nu påtager sig det overordnede ansvar og ser at få gang i hjælpen til de forsømte grønlandske børn ellers står vi her bare igen om fem år eller om ti år eller om femten år det er meget fortvivlende

på det sociale område den enogtyvende juni to tusind og ni trådte lov om grønlands selvstyre i kraft selvstyreloven afløste dermed den grønlandske hjemmestyrelov der trådte i kraft i nitten ni og halvfjerds

blev vedtaget af samtlige folketingets partier undtagen dansk folkeparti forholdet mellem danmark og grønland tager overordnet udgangspunkt i folkenes selvbestemmelse af selvstyrelovens præambel fremgår

at det erkendes at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse loven bygger derfor på en overenskomst mellem selvstyret og regeringen som ligeværdige partnere samarbejdet

på det sociale område og sker således inden for rammerne af selvstyreloven og på den præmis at det sociale område netop er overtaget af grønlands selvstyre

høre og opleve de sociale problemer for børn og unge

børnetalsmandens rejsebeskrivelse

tegner et dystert billede af livet i bygderne for mange børn og unge vi ved også fra andre undersøgelser og rapporter at mange børn og unge lever i familier præget af sociale problemer og det er en situation der er meget bekymrende jeg har fra grønlandsk side fået oplyst at der ikke foreligger samlede officielle kvantitative data om forholdene for udsatte børn og unge men der er dog gennem de seneset år gennemført en række undersøgelser om grønlandske børn og unge senest har

i foråret to tusind og femten udarbejdet en samlet rapport om unge i grønland deres liv deres erfaringer og deres tanker med særlig fokus på seksualitet og på seksuelle overgreb undersøgelsen viser at en stor del af de unge har været udsat for seksuelle overgreb der dokumenteres markante negative følger i forbindelse med seksuelle overgreb det gælder blandt andet tidligt og stort forbrug af alkohol tidlige graviditeter og fødsler

uddannelse efter folkeskolen lav tilfredshed med livet og dårlig selvopfattelse dertil kommer blandt andet den rejsebeskrivelse fra september to tusind og femten som den grønlandske

børnetalsmand har udarbejdet om forholdene i to byer og seksten bygder i nordkommunen rapporten er baseret på interviews og møder med cirka

hundrede børn samt en og tres borgerhenvendelser rapporten viser ifølge børnetalsmanden bekymrende forhold særlig i bygderne børnetalsmanden skriver at udfordringerne blandt andet er manglende reaktion på borgeres henvendelser til myndighederne at såkaldte gavebørn bliver accepteret og at det medfører tvivl om forældremyndigheden der beskrives endvidere manglende fritidsaktiviteter oplevelse af sult blandt børn i bygderne og problemer med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge samlet set må man som

indledningsvis konstatere at der foreligger væsentlige udfordringer i forhold til omsorgssvigt af grønlandske børn og unge det er et område som også fremover vil kræve fokus og indsats i grønland og hvad kan vi så gøre fra dansk side for at hjælpe de grønlandske myndigheder med at tackle den her udfordring i danmark har vi et stort erfaringsgrundlag at trække på

gavn for udsatte børn og unge og meget af den viden kan også bruges i grønland regeringen har derfor både nu og tidligere tilbudt sin hjælp til de grønlandske myndigheder danmark og grønland har tætte bånd og en lang fælles historie og som ny social og indenrigsminister var et af mine første møder netop med min grønlandske kollega martha lund olsen efter at have modtaget og læst rejsebeskrivelsen fra børnetalsmanden

bad det grønlandske landsstyremedlem give et overblik over hvad der er sket i grønland som opfølgning på beskrivelserne af forholdene for børn og unge og samtidig bad jeg om at høre mere om de igangværende indsatsen der er målrettet udsatte børn og unge jeg understregede samtidig at vi fra dansk side naturligvis står til rådighed med bistand og faglig sparring og jeg efterspurgte i den forbindelse konkrete ønsker

fra grønland modtaget oplysninger om de tiltag man har iværksat for at imødegå

og sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge som en særlig afdeling i rådgivningsenheden indgår børnehuset saaffik der arbejder med sammenhængende tværfaglige udrednings og behandlingsforløb for børn der har været udsat for seksuelle overgreb herudover er der på den grønlandske finanslov afsat ekstra midler i to tusind og seksten og

og særlig på børn og unge området endvidere har departementet for sociale anliggender iværksat landsdækkende kurser og individuelle

i forlængelse af positive erfaringer med metoden i sermersooq kommune desuden har departementet for sociale anliggender sammen med kommunernes landsforening kanukoka afholdt landsdækkende kurser om netværksmøder mellem forældre

indgået en langsigtet samarbejdsaftale der har som mål at skabe de bedst tænkelige muligheder for opvækst og udvikling for børn i grønland i to tusind og seksten vil der blandt andet blive oprettet kommunale børneråd og rettighedsråd på alle grønlands skoler yderligere er der mulighed for at søge tilskud til en række forskellige sociale formål hos departementet for familie ligestilling og sociale anliggender endvidere

to tusind og seksten til børnenes år martha lund olsen har over for mig oplyst at børneåret to tusind og seksten sætter øget fokus på samtænkning af indsatserne på de forskellige ressortområder i forhold til børn og unge det gælder således sociale indsatser sundhed skole uddannelse og erhverv alt det her viser at selvstyret tager problemerne alvorligt og at der er stor opmærksomhed på de sociale problemer for

børn og unge i grønland der vil selvfølgelig gå et stykke tid før de mange indsatser der er iværksat de seneste år vil kunne måles med positiv

i mellemfolkelige anliggender det er således også kongeriget danmark der folkeretligt er ansvarlig for grønlands overholdelse af fns børnekonvention det er altså med andre ord kongeriget danmark der udadtil står på mål for grønlands efterlevelse af konventionen i det interne forhold mellem danmark og grønland er det imidlertid selvstyret har ansvaret for overholdelsen på overtagne områder og socialområdet er som sagt et overtaget område selvstyret har dermed også ansvaret for at overholde kongeriget danmarks folkeretlige forpligtelser det følger af selvstyreloven

at hvis danmark bliver opmærksom på at der er problemer med at overholde internationale forpligtelser på socialområdet så tager vi det op med selvstyret det er dog vigtigt at understrege at danmarks væsentligste bidrag i sådan nogle tilfælde er bistand med faglig og juridisk rådgivning og sparring om sociale problemstillinger såfremt dette efterspørges af selvstyret

selvfølgelig fuldt opmærksom på at regeringen som anført i bemærkningerne til selvstyreloven kan pålægge selvstyret at gennemføre foranstaltninger som er nødvendige til opfyldelse af internationale forpligtelser samarbejdet inden for rigsfællesskabet er imidlertid ikke kendetegnet ved pålæg eller lignende tiltag men ved dialog i gensidig respekt med fokus

jo lige præcis det jeg gør som jeg tidligere har nævnt har jeg haft drøftelser om denne sag med landsstyremedlem martha lund olsen og vil fortsætte disse drøftelser så vil jeg endvidere understrege at selvstyret tager denne sag meget alvorligt og at der er stor opmærksomhed på de sociale problemer for børn og unge i grønland

jeg mødtes i sidste uge med min grønlandske kollega martha lund olsen hvor det blev understreget at man fra grønlands side stiller sig positive over for et tættere samarbejde i de kommende år med henblik på at afhjælpe de omfattende udfordringer på børn og ungeområdet i grønland

jeg rigtig glad for danmark og grønland har siden to tusind og seks haft en samarbejdsaftale på området for udsatte børn og unge aftalen er siden blevet udvidet til at omfatte hele det sociale område aftalen giver adgang til videns og erfaringsudveksling samt faglig og juridisk sparring og giver også de grønlandske kommuner adgang til rådgivning fra viso altså den nationale videns og specialrådgivningsorganisation

i de komplicerede enkeltsager som led i den her aftale har social og indenrigsministeriet faste møder med de grønlandske myndigheder via det sociale kontaktudvalg før jul havde vi møde i det sociale kontaktudvalg hvor vi drøftede hvordan vi fra dansk side mere konkret kan sætte vores erfaring på socialområdet i spil til gavn for udsatte børn og unge i grønland vi har fra dansk side identificeret nogle mulige bud på typer af bistand

sig for eksempel om udvikling af enkle metoder og redskaber til håndtering af sagsbehandlingen samt tilsynet med sagsbehandlingen det drejer sig også om udvikling af en model for tilsynet med de sociale tilbud og så drejer det sig om

udvikling af den centrale rådgivningsfunktion i deres løbende understøttelse af kvalificering af kommunernes sagsbehandling og tilbudsvifte det grønlandske departement for sociale anliggender anliggender har allerede taget kontakt til socialstyrelsen med henblik på at få bistand og sparring i forhold til et styrket juridisk og fagligt tilsyn med sagsbehandlingen af de sociale indsatser i grønland jeg er meget tilfreds med at grønland har tilkendegivet at man gerne vil intensivere samarbejdet på det sociale område der er behov for konkrete og målrettede løsninger på området det vil vi meget gerne bidrage med styrken i rigsfællesskabet er netop samarbejde i gensidig respekt fra dansk side vil vi meget gerne gøre vores til at vi med den samlede viden og erfaring vi har på det sociale område kan bidrage til en positiv udvikling

godt stå her om seks år igen og givetvis have den samme diskussion som vi har nu

jeg tror bare ikke på det mere og jeg vil næsten garantere for at har man den samme diskussion om fem seks år igen

præcis samme måde socialministeren siger hvis vi bliver opmærksom på problemerne

man har den folkeretlige forpligtelse og jeg synes det er uanstændigt at vi

ofre i det her er fem tusind grønlandske børn en tredjedel af de grønlandske børn fem tusind grønlandske børn som

en skandale som vi fortsætter i en uendelighed hvorfor tager vi ikke fat jeg har som sagt gennemgået rapporter bare for de sidste ti år bare for de sidste ti år og uden at gøre mig nogen større anstrengelser har jeg fundet over hundrede avisartikler om sagen om seksuelt misbrug om mishandling om forældre med drukproblemer sultne børn og så videre hele paletten af sociale problemer

kortfattede kortfattede eksempler politiken

sager om misbrug af børn ryster grønland

tidende 2006 hver tredje pige i grønland har været udsat for seksuelt overgreb kristeligt dagblad

det seksuelle misbrug misbrug af børn som har et omfang der er svært at fatte

blevet seksuelt krænket politiken 2007 og seksuelt misbrug af børn forekommer seks gange så ofte som i danmark kommentarer i politiken

eller også har de travlt med at arbejde for dem der trods alt har det godt i grønland dem selv information 2009

2014 hvert tredje grønlandske barn

oplyser den daværende børnetalsmand at af de femtentusind børn der bor i

problemer på grund af alkohol selvmord

mad nok børn får ikke mad nok det er danske statsborgere

foregået i maldiverne eller i peru er jeg sikker på at have været sendt en taskforce af sted allerede nu med protester over for

ligesom det menes at også artiklerne tyve syv og tyve otte og tyve ni og tyve og fire og tredive

blevet ved i timevis kan folketinget stadig væk have tillid til at grønlands selvstyre er i stand til at løse problemerne selv

ikke den allerringeste tillid til at selvstyret kan arbejde med de her ting og derfor må regeringen påtage sig ansvaret regeringen har forpligtelser til at beskytte alle børn inden for kongeriget hvert og et

var selv med til at arbejde med den i sin tid og

regeringen har det overordnede ansvar hvis ikke regeringen påtager sig det ansvar

vil også gøre sig skyldig i at endnu en generation af grønlandske børn udsættes for en grotesk grad af omsorgssvigt at endnu en generation af grønlandske børn vil vokse op med seksuelt misbrug at børn vil sulte det er uanstændigt hvornår tager man fat hvornår stopper berøringsangsten jeg glæder mig til at høre debatten og også hvad mine kolleger i folketinget vil sige til det regeringens indstilling til det kender vi

men sand det er baggrunden for

at danmark som underskriver af fns børnekonvention på vegne af hele kongeriget har det overordnede og endelige ansvar for at børnekonventionens

og af grønlandske kommuner og at regeringen i overensstemmelse hermed foretager sig det nødvendige for at leve op til konventionen

en dansk taskforce så tager den op og

er noget man løser i løbet af en måned en halv år en år fem år det er noget man løser ved systematisk at opbygge et system

og derfor er det vel vigtigt at der bliver uddannet og sikret at grønlændere selv kan tage

om grønlandske forhold samtidig med at man erkender

sige i den første egentlige sociallov

at få skik på vores samfund alligevel sker det jo altså hvis vi skal være ærlige og selvkritiske at der dukker ting op i det danske samfund som vi i den grad også

juhl at jeg er grebet af panik så er det en meget langstrakt panik der nu næsten

folkeretslige det at man selv går ind og underskriver ratificerer fns børnekonvention men også de områder som danmark varetager på vegne af grønland er der nogle områder som forespørgerne mener at

forskellige rapporter er at sagsbehandlere kan sidde med op til tre hundrede sager per sagsbehandler og det kan godt være at man får hjælp i én sag men så sidder man stadig væk med

man havde peget på fra den nuværende børnetalsmands side og det er bare med til at

ansvaret men det er en proces som ikke ændrer sig

det bliver værre på trods af aldrig så mange dialogsamtaler

gerne svare på hvis jeg skulle blive spurgt om det en dag når arbejdet går i gang hvad jeg tvivler på for det vil gå som det plejer et flertal af folketingets

espersen fra dansk folkeparti som har indkaldt til denne forespørgselsdebat har sagt i pressen at grønland skal sættes under administration for at få løst de sociale problemer den indstilling deler socialdemokraterne ikke alle her i salen ved at grønlands selvstyre har ansvaret for socialområdet det har socialdemokratiet stor respekt for og det bør andre også have og det er i respekt og med omsorg for børn og unge at jeg lader mine ord falde i dag de fleste børn og unge i grønland har en god opvækst

men der er børn og unge der mistrives omsorgssvigtes misbruges eller udsættes for incest

og pligt at hjælpen til de sårbare børn er tilstrækkelig og at den når frem levevilkårene fra by til bygd er meget forskellig afstandene i grønland er store befolkningen lever adskilt ja nogle lever ligefrem afsondret det gør at børn og unge i grønland vokser op under meget forskellige vilkår i bygderne er der stor fattigdom

tre hundrede sager altså tre hundrede sager

fuldstændig uhørt og uholdbart tal og måske er det en af årsagerne til at det er svært at fastholde dygtige socialrådgivere en oplagt opgave for den danske stat i denne sammenhæng kunne være at tilbyde hjælp til uddannelse af socialrådgivere børnesagkyndige og psykologer og et venligt ment forslag til det grønlandske selvstyre kunne jo være at man prioriterede midler til at øge antallet

man løfte blikket og kigge ud i verden efter inspiration til løsninger hos andre samfund der er tynget af lignende problemer vi må ikke forfalde til at stille os an som overdommere

og det løfter ikke de unge lad os i fællesskab få iværksat en langsigtet plan for hvordan børnene og de unge i fremtiden får tilstrækkelig og kompetent hjælp til at blive stærke og livskraftige medborgere i

grønlandske samfund lidt senere vil en vedtagelsestekst blive læst op af herre marcus knuth og den vedtagelsestekst vil socialdemokraterne tilslutte

danske forhold og det kan ikke nytte noget at vi kommer med vores bedrevidenhed og skal agere i det grønlandske samfund når de redskaber og tiltag vi har i danmark ikke umiddelbart kan overføres det er derfor jeg vil have at vi skal hjælpe selvstyret og ja jeg tror

hvorfor kan vi ikke bruge den erfaring den viden vi har på børneområdet på udsatte børn og unge til at hjælpe dem i grønland

der skal være med til at løse deres opgave

så tror jeg der er et stærkt ønske fra grønlands side om at danskerne lader være med at komme fjorten dage ad gangen

det synes jeg bestemt også at der skal så skal det være noget

en længerevarende indsats som vi kan tilbyde det grønlandske samfund hvis de vil tage imod

sad i regering egentlig gjorde noget for at vi kunne imødekomme nogle ting i forhold til hele det her område det synes jeg kunne være rigtig rigtig interessant at høre så vil jeg også sige til

jeg vil gerne have at vi skal respektere at børn og unge får et godt liv

som sådan kan være svært i de små samfund jeg synes det er rystende at høre jeg har det på den måde at om så

tredive gange rundt i jorden så må der ikke være børn der lider overlast og så er jeg

set ligeglad med afstanden derfor vil jeg bare spørge

jeg rigtigt da ordføreren sagde at der var hensyn at tage til de myndigheder og hjemmestyret og selvstyret som som har overset det her problem i

hjælp på mange forskellige fronter det mener

det med de store afstande at selv om ordføreren mener

ikke let at komme rundt i nordgrønland det er ikke nemt at sørge for at uddannet personale hvis man overhovedet kan få fat på det også bliver på de steder hvor man

har har behov for at det bliver det betyder ikke at man ikke skal arbejde med det man skal arbejde rigtig meget og målrettet med det

i en hvilken som helst lille bygd altså debatten er næsten lige gået i gang vi har ikke stået her så forfærdelig længe og der er alligevel et barn i grønland der er blevet misbrugt i den tid derfor vil jeg bare spørge hvad vil ordføreren konkret gøre for at tage hånd om det her for at pålægge regeringen at nu sker der altså noget til fordel for

jeg kunne ønske mig at der kunne blive mange flere uddannede grønlandske socialrådgivere som kunne bosætte sig eller i hvert fald

med meget jævne mellemrum

er jo rigtigt hvad børnetalsmanden har givet udtryk for at der er børn der mistrives og det skal vi have

ved vi kan bare ikke sidde her i folketinget og gøre det medmindre vi tilslutter os herre søren espersens forslag om at vi skal sætte grønland under administration

det tilslutter socialdemokraterne

niisip i grønland nævner også at der findes to hundrede og fyrre uddannede socialrådgivere

det kun er en lille del af dem som arbejder som sagsbehandlere i grønland det synes jeg er tankevækkende også

er man konkret kan gøre jeg har selv fremsat et forslag om at man laver vejledende sagstal og som du selv er inde på

grønlandsk ansvar men jeg tror at den primære opgave vi har her

at der sidder nogen hjemme i grønland og lytter til den her debat og selvfølgelig tager det her meget alvorligt

så det kunne da være en glimrende idé

men at de arbejder decideret med sagerne

forstå at man er nødt til at have uddannet personale

at det

ikke har en person i bygden som man kan henvende sig til når der er nogle problemer af

den ene eller den slags som for eksempel her

nordpå men det som børnetalsmanden

er muligt når det er sagt

er det sociale område nu engang et hjemtaget område det vil sige at danmark selvfølgelig respekterer at grønland har ansvaret for at gøre den primære indsats

det også glædeligt at vi ser at der er gjort

en øget indsats gennem de tiltag som det grønlandske selvstyre har iværksat i de

rådgivningsenheder ekstra midler på den grønlandske finanslov til at udvide tilsynet på socialområdet

vi skal bakke op om det grønlandske selvstyre og sørge for at tilbyde al den hjælp og vejledning vi kan give og dele al den viden som vi ligger inde med på området

derfor støtter venstre også den vedtagelsestekst som opfordrer regeringen til en fortsat dialog og til et intensiveret samarbejde med selvstyret om de aktuelle udfordringer jeg mener ikke at løsningen er at begynde at spole tiden tilbage til hvor vi var for nogle år siden løsningen er at styrke det selvstyre som vi nu

en langsigtet løsning det er vigtigt at

følger op så vi kan være behjælpelige i det omfang det er muligt og

skal her sige at det konservative folkeparti også støtter op om vores vedtagelsestekst som jeg

og som jeg noterer at mig bekendt alle partier med undtagelse af dansk folkeparti støtter vedtagelsesteksten lyder således folketinget konstaterer at socialområdet er et overtaget område og at de grønlandske myndigheder har ansvaret på området folketinget konstaterer at der er væsentlige udfordringer i forbindelse med forholdene for udsatte børn og unge i grønland

selvstyret allerede har iværksat for at understøtte de grønlandske kommuner i deres indsats for udsatte børn og unge herunder den centrale rådgivningsenhed der skal rådgive og vejlede kommunerne om hvordan de kan styrke kvaliteten af sagsbehandlingen idet folketinget respekterer den kompetencefordeling der følger af selvstyreordningen for grønland opfordrer folketinget regeringen til fortsat dialog

intensiveret samarbejde med selvstyret om de aktuelle udfordringer regeringen opfordres til fortsat dialog med selvstyret

løbende at orientere sig om selvstyrets arbejde på det sociale område

den assistance som vi her og nu kan tilbyde men den langsigtede løsning ligger ikke i at spole tiden tilbage den langsigtede løsning ligger i at lade selvstyret

kompetencer således at de selv kan løse det her problem på

har en langt bedre løsning end den man kan komme frem til i dialog

er det selvstyret der bedst kan løse det her problem med

antal så kan jeg godt være lidt bekymret

se nogle af de her

og så tænker jeg hvad har vi gjort i danmark vi har faktisk nedsat en taskforce som har kunnet bruges her og der hører jeg lige ordføreren sige at en taskforce ikke er noget der duer

hvis vi har gode erfaringer i danmark med en taskforce hvorfor kan vi så ikke også

er noget vi skal bakke op om det er dem der tager hånd om tingene det er dem der løser problemerne det har bare vist sig at

må jeg bare høre ordføreren hvorfor i alverden når man kan se at der er åbenlyse problemer og der ikke bliver taget hånd om det styreform der er

at problemet bare bliver løst i morgen det er et meget

omfattende problem som kræver tid og som kræver at man samarbejder så tæt som man overhovedet kan mellem danmark og grønland men det forslag som

og sige at så kan vi sidde her i københavn og fjernstyre en løsning tror jeg

hvordan man skulle kunne løse det bedre fra dansk side

således at vi kan udvikle det samarbejde der er og intensivere

til vedtagelse og så ser jeg frem til en rigtig god dialog også i grønlandsudvalget for at se hvordan vi kan

men det er på sin plads at sige til grønlænderne at forholdene ikke er acceptable

at overgrebene skal stoppe og at børnekonventionen skal overholdes

styrke indsatsen sammen med grønlænderne og sige at vi

at overtage opgaven hen over hovedet på grønlænderne vil være et tempotab det vil være at spilde gode kræfter det vil være at se stort

og som i fremtiden skal være den kapacitet som er grundlaget

vi klarer lige det her problem for vores egen dårlige samvittigheds skyld og så rejser vi i øvrigt igen

derfor er der en god portion illusionsmageri i det som herre søren espersen

et stort kriseproblem i et

at bilde folk ind eller bilde jer selv ind for det er jo endnu værre at man bare sådan lige kan

vi skal vise handledygtighed og at vi sandelig

espersen nævnte også at havde det været i maldiverne

også bliver ked af det når jeg hører om børn i israelske fængsler om gadebørn i mellemamerika der sniffer lim om sultne børn i korea og om misbrugte børn i rumænien jeg synes godt nok

ser ud til at der er mange problemer der skal løses betyder det så at det alt sammen er ligegyldigt fordi vi ikke kan magte det hele nej det er ikke alt sammen ligegyldigt

nogen børn på denne klode som må lide overlast

fuldstændig enig i vi skal gøre en endnu større indsats rigtig mange steder og vi har selvfølgelig

i rigsfællesskabet det er ingen undskyldning

nogle grønlandske samfund

det undskylder altså ikke nogen forældre

lave overgreb på børn fordi man lever under andre vilkår men det giver måske et billede af hvor vi kan finde løsningen og det er nemlig at der er for få mennesker til at arbejde med

finde den kapacitet der er nødvendig

man har tillid til grønlænderne

problemet er erkendt af

og læser rapporterne og fortæller

udpeget af grønlænderne de ved godt hvad der skal til

og hvad der skal overvindes før man kan lave et

og er vi tilfredse nej og derfor er det godt at vi får debatten igen og

sige til grønlænderne ja vi har brug for at vi i fællesskab løser det her problem men det er jer der har hovedansvaret vi vil ikke bare stå og vente til i kalder på os vi vil også gerne meget aktivt gå i gang med at få løst problemerne og der synes jeg det er helt okay at ministeren siger jeg skal nok tage kontakt til dem jeg besøger dem og

det skal ske fra nu af og til de her problemer er løst så de ved at vi hele tiden kan gøre nogle ting men det skal ikke ske ved at man skaber illusioner

det betyder at man skal bruge flere penge på det her område og

det her område som vi kunne bidrage med så ved jeg godt at tidligere blev nævnt

ville kunne forstå sproget og alt muligt andet men hvis man tager

så har de formentlig været i danmark for at tage uddannelsen

på den måde sproget hvis man så kom med ti her fra danmark

er det et stort problem for ordføreren at man

men hvis det skulle være sådan at nogle grønlændere kunne have gavn af en uddannelse i danmark eller at vi kom og uddannede

brugte den kapacitet og den viden og de erfaringer vi har så er det jo også en slags værdi i penge men jeg mener at det

noget vi kan finde ud af at være med til at løse

eller for den sags skyld overførsel af erfaring til grønland

vi løse problemet for jer og det er den tilgang jeg ikke kan lide jeg synes der er nået rigtig meget i grønland det betyder ikke at jeg ikke synes der er problemer

være med til at løse sammen med grønlænderne og

det er der perspektiv i i fremtiden

skal man måske som parti ikke hænges op på hvad tidligere ordførere har sagt år tilbage men alligevel synes jeg

enhedslistens ordfører sagde tilbage i to tusind og ni i

de grønlandske politikere fast på at det er deres ansvar

ordføreren om ordføreren mener

har levet op til det ansvar og hvad enhedslisten

det synes jeg også giver resultat jeg synes det

altså som om det hele bare står stille som om ingen erkender problemerne det er grønlænderne selv der har identificeret problemerne skriver den ene rapport efter den anden diskuterer mulige løsninger og tager initiativer som kan forbedre det så kan man da ikke stå og sige her at

har nået noget som helst og nu skal vi komme som kloge overherrer og løse problemerne for dem det er det jeg reagerer imod i stedet for

hej grønlændere i har nået rigtig meget vi vil gerne hjælpe jer med at komme

fokus på de børn der har en elendig livskvalitet jeg er sikker på at ordføreren set nogle af de her børn så diskussioner og venskabsklubber og alt muligt andet er meget meget fint

at der er familiehuse og børnehuse og hvad ved jeg alene det at myndighederne er

overgreb som der har været

vi har stadig væk et kæmpe ansvar som vi også skal være med til at løfte sammen

tales om det var nogle af de ting man kunne have undersøgt inden man fremsatte forslaget jeg plejer fortaler for at vi laver en tidlig indsats og snakker vi for eksempel seksuelle overgreb

jeg sige at jeg langt vil foretrække en tidlig indsats frem for en sen indsats eller endnu bedre at man forhindrer at der sker seksuelle overgreb

synes man bør sætte ind fra grønlands side

for deres politik så er spørgsmålet om man skal gøre en tidlig indsats eller en sen indsats principielt er den tidlige indsats den vigtigste den forebyggende indsats er den afgørende i alle sociale spørgsmål men i øjeblikket tror jeg at vi alle sammen må erkende

og samler op på problemerne bagefter når når overgrebene er sket begge dele er nødvendige i en helhedsorienteret indsats

er ikke den eneste i liberal alliance der er bekymret på den her baggrund det er hele folketingsgruppen og jeg tror

blevet sagt af flere flere andre ordførere

er et problem som bekymrer rigtig mange mennesker

når man læser om de her problemer for børn og unge der er udsatte og lever under nogle måske kummerlige vilkår

det har vi i liberal alliance læst om ved flere lejligheder og og vi har hørt

men

er det dog også helt afgørende at vi i rigsfællesskabet har fuld respekt for de aftaler vi indgår

liberal alliance ønsker vi en konstruktiv

dialog med med grønland om udviklingen af rigsfællesskabet og vi mener at det hen over tid skal være sådan at der overdrages mere ansvar både på det pågældende sociale område her

det skal gøres i takt med at både grønland

så haft lejlighed til at følge en faktisk efterhånden lang debat her i folketingssalen

specielt herre christian juhl har stillet i i udvalgsregi

helt parallelle med mine egne og liberal alliances holdninger og så finder jeg det

set også betryggende at vide at der allerede er et samarbejde og er indgået en samarbejdsaftale mellem grønland og danmark på det sociale område og

der er allerede givet en fyldestgørende liste fra ministeren på den front

også noteret mig at der er fagfolk der mener at grønland på det her felt er på rette vej

måske er der tale om små skridt eftersom

socialområdet jo er hjemtaget af selvstyret deler liberal alliance regeringens opfattelse af at det er selvstyret og de grønlandske myndigheder der har ansvaret for at løse de konkrete udfordringer med udsatte børn og unge og

liberal alliance også venstres

kunne for eksempel være en løsning uden at jeg dog

og heller ikke som et land der har mulighed for netop at løse de her alvorlige sociale problemer

ordføreren for liberal alliance sagde at vi skal respektere indgåede aftaler

skal vi overholde dem når børnetalsmanden påpeger at fns børnekonventions artikel nitten ikke overholdes og at artiklerne tyve syv og tyve otte og tyve ni og tyve og fire og tredive overtrædes

ikke så meget det hvis ikke det var på den her tragiske

ordføreren svigter lidt her ved bare at sige at det er noget som grønland skal tage sig af

forbedres men vi anerkender også at det er de grønlandske myndigheder der har ansvaret på området og vi er sikre på at de er endnu mere opmærksomme på og optaget af de her problemer end vi er

grønlands egen mulighed for at løse problemerne i stedet for

de mange initiativer som ministeren beskriver som igangsat

de gode ideer der kommer fra socialdemokraterne og vi glæder os over at ministeren

til rådighed i massiv grad hvis selvstyret selv ønsker det derfor støtter vi også denne tekst fra venstre der blandt andet fokuserer på at være i dialog med selvstyret og støtte selvstyret i at løse

i grønland på det sociale område i radikale venstre er vi dog uenig med df i at svaret skråstreg løsningen på de udfordringer er en

vi ved at sende en dansk taskforce

med med de grønlandske myndigheder

noget vi glæder os over er at der er sket noget i grønland her de sidste otte ti femten år og det er netop den her diskussion før oplevede jeg det

tale om de udfordringer der er i grønland men det er det ikke længere og takket være de meget dygtige politikere der er på grønland

på socialområdet og det er sat på dagsordenen og det er jo også noget vi diskuterer her men vi mener stadig

løsningen på de udfordringer sammen med de grønlandske myndigheder og ikke ved at sende en taskforce til grønland så vi vi stemmer for

om der skal tilføres midler eller om de skal omprioriteres jeg har ikke noget imod

at man tilfører området nogle penge så man også kan højne den indsats der

igangsættes nogle af

vil gerne høre når radikales ordfører

at give penge jeg mener penge er én ting og så kan man håbe på at de bliver brugt rigtigt men

den forbedring og som der også står i det forslag til vedtagelse

at have den her fortsatte dialog og intensivere samarbejdet med selvstyret omkring de aktuelle udfordringer

det skal vi gøre i dialog med dem det er svært for mig lige nu

nævne otte ti punkter hvorom man kan sige at der skal vi i hvert fald sætte ind den dialog vil jeg gerne have med med selvstyret og ja hvis det kræver nogle omlægninger eller

oplever en del børn og unge i grønland både sult og misbrug

jeg anerkender forslagsstillernes frustration og oprigtige indignation over at vi gang på gang skal læse om mistrivsel

sf vil være positive over for yderligere hjælp til grønland hvis de selv måtte ønske det og der er vi ved kernen når det her spørgsmål diskuteres her i folketinget det er grønlands eget ansvar at tage de nødvendige initiativer vi skal ikke fra danmarks side dirigere grønlands interne politik og sf ønsker ikke at lave grundlæggende om på aftaleforholdet mellem grønland og danmark

med selvstyrets fornyede fokus på børneområdet må vi forvente at der tages de nødvendige skridt

det vigtigste er ikke de juridiske eller politiske forhold mellem grønland og danmark og det er heller ikke nye smarte handleplaner med alle de rigtige ord stillet op på rækker det vigtigste er at forbedre forholdene for børn og unge ikke engang i fremtiden men nu meget tyder på at selvstyret har svært ved at håndtere både den sociale og kulturelle udfordring

forklaringer med henvisninger til landets geografi med videre fører ingen vegne

jo set ud hele tiden

jeg tænker også på hvor længe

den grønlandske befolkning vil finde sig i tingenes tilstand

politik er jo en prioritering og i grønland fortjener børn og unge at blive prioriteret

men det er altså også en opgave for grønland selv skulle grønland ønske øget hjælp fra danmark vil sf gerne støtte det sf støtter i øvrigt forslaget til vedtagelse fremsat af

tager konventionen i den her sammenhæng og lader den overtrumfe aftaleforholdet mellem

nemlig det det handler om her det vigtige er hverken konventioner eller for så vidt juristeri men

og jeg vil igen som jeg

endnu mere rystende læsning for den grønlandske befolkning men det er

grønlandsk anliggende både politisk og i befolkningen jeg vil bare sige at hverken fattigdom eller store afstande eller for få socialrådgivere eller for få kommunefogeder eller noget som helst andet kan forsvare misbrug af børn og her handler det lige så meget om et kulturelt opgør

om økonomi det handler om juristeri og så handler det også

ikke at finde sig i at se en del af deres befolkning

virkelighed i dag jeg har personligt arbejdet for at fremme børns rettigheder både kommunalt landsdækkende som børnetalsmand

som medinitiativtager til den frivillige forening

og det er til tider frustrerende så derfor hilser jeg også opmærksomheden på emnet velkommen jeg synes det er rigtig vigtigt at den debat som vi har her i dag er åben fordomsfri og løsningsorienteret med respekt for at området er hjemtaget der er behov for langsigtede indsatser med fokus på tidlig opsøgende indsats men der er også behov for en konkret indsats her og nu

noget af det der meget konkret er behov for i grønland er at vi får lavet en ny børn og unge lov noget som vi fra ias side satte i værk dengang vi var i

og afsatte minimum tyve million kroner årligt i ekstra bevilling til området dette arbejde er desværre blevet skrinlagt jeg synes det er vigtigt at sige herfra at børn og unge området ikke handler om partipolitik vi skal lægge partihensyn til side og vi skal finde nogle løsninger og være løsningsorienterede for socialområdet bør prioriteres højere i grønland end det

i dag og de indsatser som socialministeren henviste til man gør i grønland

og det er ikke ensbetydende med at vi her fra folketinget ikke kan se kritisk på området og forholde os til hvordan hvordan vi kan støtte op omkring udviklingen af børneområdet herfra

folketinget har en række forpligtelser i forhold til til grønland i forhold til det folkeretslige men grønland tiltræder selv fns børnekonvention da danmark tiltræder med forbehold for grønland og færøerne så i grønland har vi selv aktivt taget stilling til at vi gerne vil leve op til fns børnekonvention og de rettigheder som den giver børn grønland har altså lovgivningsmæssigt politisk og moralsk selv ønsket at tiltræde og leve op til fns børnekonvention og de rettigheder og de forpligtelser som der følger med det forpligter i høj grad i grønland også i en grad som vi ikke helt lever op til i dag som medlem af inatsisartut nu har jeg orlov

at stille forslag om at fns børnekonvention skulle inkorporeres det vil sige at den skulle skrives skrives ind som vores egen lov i grønland noget som jeg ved også har været en udfordring her jeg vil sige at der har været bred opbakning til det forslag og man vil gå videre med det jeg ser frem til det kommende arbejde

at det her med at få de her meget højtflyvende konventioner ned til et plan hvor det gør en forskel for børn og unge

vi skal sætte ind sfi vurderede i to tusind og ni at det var knap en tredjedel af alle børn eller hvad der svarer til fem tusind børn som levede med svære sociale

i hvert fald ikke når man kigger på tallene børnene har som udgangspunkt rettighederne mens det er forældrene og det er samfundet der har forpligtelserne det er uacceptabelt at der er så mange børn der svigtes ikke kun af deres forældre men i konkrete tilfælde også af kommunerne og i nogen grad af os som politikere det er alvorligt og det må som udgangspunkt løses i grønland og det kan ikke løses her fra folketingssalen grønland har fået langt mere fokus på de sociale udfordringer som der er de seneste ti år vi har brudt en række tabuer og vi taler nu åbent om seksuelt misbrug omsorgssvigt og manglende trivsel

meget vigtig forudsætning at vi erkender problemet og vi handler på det der er stadig lang vej

når vi står med en fremstrakt hånd herfra med tilbud om hjælp må de ansvarlige ministre i fællesskab søge områder hvor danmark rent faktisk kan bidrage det kunne være i forhold til en fortsat opdatering af

familieretlige område som har haltet og som bør gøres mere tidssvarende det kunne være i forhold til konfliktmægling familieretspakken som vi har talt om men det kunne også godt være i forhold til kommunefogederne

og i handling vi har en stor opgave forude med de

og som er under dansk varetagelse det er her vi skal sætte vores kræfter ind

ligesom en tæt dialog og en opfølgning i forhold til den grønlandske regering bliver bakket op

og siger at det her er et problem jeg synes det er rigtig vigtigt

noget til heldigvis er vi nået langt i danmark og jeg synes det er en fuldstændig rigtig holdning at have

man skal tale åbent om det uanset hvor svært det kan være i de små samfund

for mægling og så videre hvilke andre muligheder mener ordføreren at danskerne kan bidrage med

påpege er at jeg synes man bør nytænke socialområdet og hvordan man løser i grønland vi snakker om nogle mindre størrelser og derfor synes jeg også at det her med at håndtere tingene

ikke nødvendigvis bare at tage den måde man håndterer tingene på i danmark kunne være rigtig interessant at kigge på vi har et projekt der hedder

tidlig indsats hvor man går ind og hjælper udsatte familier allerede når barnet er i maven jeg synes det er vejen frem at kigge på nogle af de ting men måske også

at være meget mere opsøgende i det sociale arbejde så det

har bakket op om så det er nogle af de konkrete ting man kunne gøre jeg synes

nogle ting og måske også lidt for meget symbolpolitik også når vi snakker børn og unge området i grønland

på socialområdet men ellers synes jeg at initiativerne bør komme fra grønland jeg så gerne at der kom endnu flere initiativer jeg så gerne at området blev opprioriteret

det siger jeg meget klart fordi jeg synes

problematisk at der er så mange børn som er omsorgssvigtede og at vi ikke ser at vi får knækket de kurver som vi har behov for at få knækket

alkoholforbruget er faldet rigtig meget i grønland selvfølgelig kan det også lade sig gøre på børne og ungeområdet

uddannelse det at uddannelsesniveauet er relativt lavt tror jeg også hænger sammen med at der er så mange sociale problemer

er jo netop at vi som samfund også har et ansvar

som også fremsætter forslag så det er noget vi drøfter jævnligt i inatsisartut altså i landstinget i forhold til det andet

ja der er rigtig mange som går fra at være ofre til

og det er også derfor vi ser generation efter generation

det handler jo om at bryde den sociale arv jeg har selv siddet i socialforvaltningen som ansat og set

og det er noget der påvirker rigtig meget så der er behov for at bryde den

flere og flere grønlændere som vælger at bosætte sig i danmark og nogle af dem har også de her ar på sjælen

et rigtig stort behov for at følge op på den strategi for udsatte grønlændere

nogle gange har jeg i mit stille sind ment at

akademiske abstrakte diskussioner som

og nogle gange har man en tendens til

der kan ikke være tvivl om at respekten for børnene i grønland må gå forud for

respekten for ordningen og hvis det på nogen måde er således at respekten for ordningen går forud for respekten for børnene så så

et eksempel fra fra færøernes historie det var jo således i nitten firserne at den økonomiske styring på færøerne gik fuldstændig galt der var

så crashede det hele landet gik fallit og så valgte man den anden strategi

nedsat en færøgruppe her i huset som styrede færøerne økonomisk og det gik slet

man følte sig overtrumfet så ingen af de to

man kan ikke løse dem alene herfra og fjernstyre grønland

rede til at indgå i en dialog og

et samarbejde og tage imod den udstrakte hånd som er kommet fra alle steder

bidrage til en meget meget vigtig drøftelse af et emne som betyder meget her i danmark men som så sandelig berører rigtig rigtig mange børn og unge mennesker

heldigvis at der er et markant politisk

at fortsætte og insistere på samarbejdets vej

når man bliver bekendt med de urimelige forhold

og ja der er sket

lykkes i danmark og som også er ved at lykkes i grønland er at vi gør op med berøringsangsten at vi åbent og ærligt sætter foden ned og siger det her kan intet menneske tåle hvis man oplever den form for overgreb

er man mærket for livet og man

derfor må og skal vi

være meget meget tydelige med hvilke fatale skader der sker på børn og unge

sagt af mange af folketingets partier

selvstyreloven er vedtaget af samtlige folketingets partier i danmark

deraf er det jo også tydeligt hvori den

dansk folkepartis ønske om

stor forståelse for det politiske standpunkt

en tydeliggørelse af at det sociale område er en del af det grønlandske selvstyre og

løses i grønland med respekt for det samarbejde

min besvarelse af forespørgselsdebatten at landsstyreformand kim kielsen

børnenes år i grønland og jeg mener det er værd at bemærke at der her er tale om om en mand

indflydelse gældende i grønland for

kommer til at lykkes jeg mener at det er et meget meget vigtigt signal at landsstyret i sidste uge sendte et lovforslag i høring

giver landsstyret hjemmel til under særlige forhold at suspendere en kommunes forvaltning af det sociale regelsæt for det er helt enestående at landsstyret nu faktisk får mulighed for

gribe ind hvis der foreligger væsentlig tilsidesættelse af en kommunes forpligtelser eller af en borgers rettigheder efter det sociale regelsæt det er et vigtigt skridt i den rigtige retning fru aaja chemnitz larsen var også inde på den grønlandske socialrådgiverforenings

for veluddannet

også anerkendt at der er iværksat tiltag

disse bemærkninger vil jeg takke for den gode debat og

halvdelen af samtlige graviditeter i grønland ender i provokeret abort

groteske tal

ellers kan vi stå her igen om fem år men det kan vi jo vende tilbage til altså et eller

sker der ikke en eller anden positiv ændring

faktisk er jeg helt glad for at herre søren espersen siger lad være med at relativere til danske forhold for

klarer det selv i danmark

herre søren espersen vi bliver ved med at have den her diskussion

ved med at have diskussionen om de danske sociale forhold

være sager og vi vil altid være frustreret over sager med omsorgssvigtede børn og vil til hver en tid kunne sige at én sag er én sag for meget

er det det jeg som landets socialminister vil vedblive med at gøre og jeg har allerede i min forholdsvis korte ministertid i denne omgang afholdt to møder med den grønlandske socialminister så det vidner om en insisteren som jeg også i høj grad oplever

jo derfor jeg heldigvis kunne redegøre for den lange lange række af initiativer man foretager sig fra grønlands side

har en forventning om at vil forbedre vilkårene og at vi vil se en positiv udvikling det kunne alle være tjent

blandt de fem tusind børn som vi taler om i dag

rigtig mange som har en robusthed en resiliens en evne til at lykkes på trods af de svære opvækstvilkår som de vokser op under

man balancerer billedet i forhold til at det ikke kun bliver det officielle billede men at man netop også

tale med børnetalsmanden i grønland

og få nuancerne med i forhold til de udfordringer som der er for børn og unge i grønland

det

som fru aaja chemnitz larsen selv var inde på

er man fokuseret på målet og på at der er en positiv udvikling i gang

landsstyreformanden og det er også sådan jeg har set den måde man har tilrettelagt og prioriteret midlerne

alarmerende hvis man sammenlignede det med forhold i danmark hvis man

der ville være udsat jeg ved jo som socialordfører at når vi har nogle af de her sager med

i værk og laver lovændringer og så videre

jeg gerne høre ministeren når nu vi har det her område og vi tidligere i debatten som jo har været vældig god har hørt at

om hjælp fra grønlands side var det så ikke en idé at den danske regering nu

nu har meget af debatten handlet om

hvad vi nu kalder det altså man har i november måned det ikke særlig mange måneder siden i grønland åbnet en ny central rådgivningsenhed det er jo lige præcis det som vi har talt om som som et af de her elementer der kommer langt tættere på i forhold til hvordan sagsbehandlingen

jo ske noget kan jeg forstå det var den ene del af det den anden del af

ordfører tidligere inde på det med satspuljen

gerne høre ministeren er der nogen mulighed

med et bidrag jeg kan overhovedet ikke selv lige overskue det men det kunne være interessant

tilpasset grønlandske forhold det eksempelvis hele implementeringen af

socialtilsyn hvad er det man kigger på hvordan er det man samarbejder

de erfaringer man gør sig er vigtige at samarbejde om at

vi få ændret det hele den løsning tror jeg ikke på jeg tror på

have det samarbejde og bruge

de modeller der er udviklet og som fungerer

ansvarlig for de internationale forpligtelser der gælder for riget og det betyder at det er danmark

når det drejer sig om blandt andet fns børnekonvention internt mellem danmark og grønland forholder det sig sådan at det påhviler selvstyret at sikre at lovgivningen og administrationen på området som er overtaget er i overensstemmelse med de internationale forpligtelser jeg læser det så tydeligt op og og ja undskyld mig

at det er sådan opgavefordelingen

det er blevet grønlands ansvar det var det jeg måske

nu ønsker at få en stærkere dialog et stærkere samarbejde med grønland om de her ting

så være en idé at de grønlandske folketingsmedlemmer måske kunne

i forhold til diskussionen om satspuljeforhandlinger

har hele vores

skal sidde og og deltage

har brugt alle tager det alvorligt og alle vil gerne en hel masse men men

noget man taler om store afstande at det jo

der er mangel på ressourcer og der er ikke alt det der ikke er problemet jeg har

respekt for

gør et behjertet forsøg for det tror jeg bestemt hun gør og jeg vil kvittere for de møder der allerede har været

håber sandelig at det kan blive løst i mindelighed ellers må jeg sige

de samme problemer om der er særlige kulturelle

ting og bygdliv og så videre involveret og det er der helt bestemt men så må

at finde en løsning for vi er altså nået frem til

vi simpelt hen bare ikke længere kan acceptere jeg ser masser af strategier jeg ser masser af handlingsplaner jeg ser masser af dialog osv

statsministeren for direkte at sige at selv om det er et overtaget sagsområde

er det stadig regeringen der har den folkeretlige forpligtelse det er også i dag igen bekræftet af socialministeren og sådan forholder det sig efter vores opfattelse er det altså

omsorgssvigtede børn og efter danske forhold ville

det er altså kolossale tal det er tal som i nordisk regi er fuldstændig uhørt det er bare ikke i orden

det er ikke acceptabelt i et af verdens bedste velfærdssamfund kongeriget

børn sulter vi har nævnt børn som venter uden for børneinstitutioner når de lukker i eftermiddagens løb for at få lidt af

og ikke bliver smidt ud i skraldespanden sådan gør vi ikke sådan foregår det ikke i kongeriget danmark

jeg har kæmpe respekt for grønland og for grønlænderne

har forsøgt gang på gang og med skiftende selvstyrer det

for børnene i det her i forhold til selvstyret

strukturelt underskud på syv hundrede og halvtreds million kroner hvert år frem til

ret let at iværksætte særlige sociale tiltag i sådan en situation selvfølgelig har man ikke penge til det så enkelt er det jeg siger at hvis ikke vi træder i karakter

pådrager vi os et stort ansvar igen vil jeg pege på berøringsangsten som i den grad kendetegner

det her folketing når det drejer sig om om grønland jeg har i i dag selvfølgelig hørt ordet koloniherre

til bombefly blev lige nævnt

vi sendte bombefly ud og så bombede nogen og

den meget meget triste debatform her i i folketinget jeg bemærkede at

det er svært at italesætte disse problemer i grønland jeg håber der er

for ellers får vi altså den samme debat

fem år og se hvor det bærer hen jeg har en fornemmelse af

som det plejer jeg havde håbet på

sådan gør vi ikke i rigsfællesskabet siger justitsministeren nej

og fyrre at vi kommer til at mangle syv hundrede million kroner årligt fremadrettet men ja jeg kan sagtens dele din bekymring også om samfundsøkonomien som jeg

nævnte i mit ordførerindlæg jeg synes det

bliver overholdt så ja jeg tror faktisk det vil have en en effekt

sætte skub i nogle ting at få et gult kort jeg har aldrig kørt så godt som efter jeg fik mit første klip i kørekortet

også i antallet af sager som rejses uden

kan betegne som rimelig grund

et af de få lande i verden økonomisk retshjælp til personer

retshjælp der betales af de danske skatteydere og kriterierne for hvornår man kan få hjælp er langt mindre restriktive i disse sager end når der søges om fri proces ved de danske domstole

at danmark er et af de få lande der har så lempelige krav

ydelsen af retshjælp

kriterierne for hvornår man kan få økonomisk støtte ændringerne

lovforslaget indebærer at der alene vil kunne ydes retshjælp hvis klageren har en rimelig grund til at føre sagen som nævnt er det også betingelsen for at få fri proces ved de danske

domstole konkret vil det være civilstyrelsen der som første instans skal træffe afgørelse i sagerne og dermed vurdere om der er en rimelig grund til at føre sagen

vi socialdemokrater kan støtte forslaget vi mener at det er rimeligt at der gælder de samme regler

dels er der et urimelighedsaspekt i at

dels er der en række uhensigtsmæssigheder forbundet med den lempelige adgang til retshjælp ved de internationale klagesager størstedelen af klagesagerne vedrører nemlig udsendelse af afviste asylansøgere og det vil sige at der er tale om sager hvor de

hvor først udlændingestyrelsen og derefter flygtningenævnet har vurderet

kan klagen give de afviste asylansøgere et håb om at deres sag kan ændres uden at der egentlig er en rimelig chance for det dels kan advokater tænke i at få afviste asylansøgere til at indgive grundløse klager

den lempelige tilgang at vi følger fn komiteerne når de anmoder om at udrejsefristen udsættes mens klagen behandles så betyder det at afviste asylansøgere

det er naturligvis ikke hensigtsmæssigt

at ligne den proces der gælder for de

advokatregningen er alene den at klageorganet anmoder danmark om at komme med bemærkninger til sagen når der samtidig opstår situationer hvor mange af de her klageorganer ukritisk accepterer sager hvor klagebetingelserne ikke opfyldes eller komiteens egne procesregler ikke overholdes kalder det naturligvis på handling jeg anerkender at forslaget er et skridt i den rigtige retning da man her går over til at indsnævre muligheden for at kunne klage

som mange har benyttet sig af selv om sagerne sagerne reelt er afgjort meget grundigt i danmark og mens klagesagerne kører videre kan for eksempel afviste asylansøgere så ikke udvises af landet de nuværende regler er altså en direkte hindring for udsendelse af personer der ikke bør opholde sig i danmark lige nu og her er det en klar forbedring at lade civilstyrelsen træffe afgørelse

bør gives mulighed for fri proces og for den sags skyld også at procesbevillingsnævnet gøres til klageinstansen fra dansk folkepartis side så vi gerne at sager i danmark hvor vi på enhver tænkelig måde har et grundigt og retfærdigt system holdes i danmark forstået på den måde at vi gerne så at klagerne der ønsker at involvere eksempelvis fn organer i disse sager bør afholde udgiften selv for det bør ikke være en opgave de danske skatteborgere skal understøtte men som sagt forslaget går i den rigtige retning og vi ser frem til at behandle

så der skal være rimelig grund hvis to personer i danmark vil føre en retssag imod hinanden hvis man derimod vil klage til et internationalt klageorgan over sin retsstilling i henhold til

krav om rimelighed ikke og det må jeg ærlig talt sige virker ganske besynderligt der sker det

klager eksempelvis til fn komiteerne og lige så snart de afsender et brev

et advokatsalær op til fyrretusind plus moms og den endelige regning kan i øvrigt blive langt langt højere til betaling af statskassen det er en automatik som vi synes slet ikke er rimelig for nu at blive i betegnelsen og rimeligt

skal det være det skulle det være hvis to danskere førte retssag mod hinanden her i danmark og det skal det også være hvis man klager til disse komiteer i håb om at få fri proces eller

så derfor kan vi hilse med glæde at dette rimelighedskrav nu kommer ind i lovgivningen her om retshjælp ved klage til de internationale organer

fuldstændig sidestilling med fri proces reglerne derved at det er civilstyrelsen der træffer afgørelsen

indbringe den afgørelse for procesbevillingsnævnet hvis man er utilfreds med den nøjagtig som

jeg da gerne understrege at der jo absolut ikke sker nogen som helst indskrænkning i folks formelle mulighed for at klage til de her organer der sker om man vil bruge det udtryk den indskrænkning

føre sagen og det er ikke andet end et

familiesammenføring i en tre årig periode skriver regeringen direkte i bemærkningerne til lovforslaget at der

en risiko for at den europæiske menneskerettighedsdomstol

fastslå at de danske regler strider imod menneskerettighedskonventionen

de omstændigheder at den samme regering så nu foreslår nye regler der begrænser muligheden for at

og en række fn komiteer

samfund kunne føre til flere klagesager ved menneskerettighedsdomstolen og i fn systemet og da sådan nogle klagesager er irriterende kan man sige for regeringen

forsøge kraftigt at begrænse mulighederne for at få retshjælp og dermed begrænse antallet af klagesager

ikke at de forskellige fn komiteers

udtalelser altid er hævet over al

set udtalelser fra fn systemet som ikke umiddelbart ser ud til

at basere sig på de samme solide

og i bemærkningerne til lovforslaget leverer justitsministeriet også en række eksempler

på sager som som fn komiteerne burde have afvist på forhånd og i nogle af de tilfælde er det svært at være uenig med justitsministeriet

bør afvise retshjælp til klagesager ved et internationalt klageorgan vedrørende flygtningenævnets afgørelser i sager der handler om bevisvurdering og det er jo så det

som flygtningehjælp også skriver i

flygtningenævnets bevisvurdering det sker jo

over en kam udelukker alle sager der handler om lige præcis bevisvurdering

indstillet på at forholde os kritisk til nogle af fn komiteernes afgørelser men i de fleste sager som vedrører asylansøgere

i hvert fald som udgangspunkt og lad mig minde om at udlændingeministeren

at der ikke inden for de sidste halvtreds år har været et eneste tilfælde hvor en asylansøger er kommet til danmark med en kuffert fuld af diamenter som det ellers er blevet påstået

er ikke nogen tvivl om at vi har at gøre med en gruppe

skal kunne komme asylansøgerne og andre

danmark engagere os mere i fn spørgsmål og arbejde for at højne kvaliteten af både arbejdet og afgørelserne

vi havde nok været mere tilbøjelige til at lytte til argumenter om at fn komiteerne ikke i tilstrækkelig grad afviser klager til danmark hvis det ikke var kommet fra en regering som

med den anden hånd strammer udlændingeloven og

udlændingeministeren har formuleret det accepterer at der er en procesrisiko altså en risiko for at danmark

i den situation er tiden altså ikke inde til også at beskære adgangen til retshjælp tværtimod

partierne de facto var enige om og derfor også dette forslag der er sket en

som der ikke har vist sig at være en rimelig grund til at

og derfor ændrer man reglerne på den måde at der kun ydes retshjælp hvis klager har en rimelig grund til at føre sagen det er fuldstændig i overensstemmelse med de betingelser der er for at få fri proces ved de danske domstole og den parallelitet kan vi sådan set godt lide at der bliver skabt set fra liberal alliances side samtidig er der jo givet mulighed for at man kan klage så man kan

sagen for procesbevillingsnævnet hvis man ikke er tilfreds med at man ikke

gerne vil have så vi synes der er nogle ordentlige garantier for at der hvor det er nødvendigt at få retshjælp

hvis man bliver afvist på et usagligt grundlag

men at der ikke er et system som der i dag er

jeg går ud fra at det skal være på præcis samme måde som det allerede er i dag det ville være det forventelige når man ser på forslaget

de betingelser

synspunkt at retshjælpsmidlerne skal anvendes hensigtsmæssigt derfor virker det også velbegrundet at klager til menneskeretlige klageorganer må skulle opfylde de formelle klagebetingelser før der kan modtages retshjælp det er mit indtryk at retshjælpsforordningen som den fungerer nu indebærer en risiko for at den type klager der ikke baseres på en rimelig grund kan medvirke til at undergrave klagesystemet da de simpelt hen overbebyrder systemet det virker også naturligt at vi må reagere på at fn komiteerne følger en anden praksis for screening af sager end den forventede i forbindelse med indførsel af retshjælpsforordningen retshjælpsforordningen bygger på en forudsætning om at de internationale klageorganer nærmere overvejer klagens genstand og om klagebetingelserne er opfyldt før regeringen før regeringen anmodes om bemærkninger men da denne forudsætning ikke længere kan forventes at ligge til grund er der altså opstået nye behov for at klagens grunde vurderes som rimelige før der kan tildeles retshjælp det er desuden de samme betingelser som stilles for at få fri proces ved de danske domstole

selv at vi skal være meget varsomme i den slags sager således at der ikke kan herske tvivl om hvorvidt retssikkerheden opretholdes det er derfor afgørende at retshjælpsforordningens oprindelige formål fastholdes nemlig at yde hjælp til de borgere der har en reel menneskeretlig klage sorteringen af klager må på ingen måde ske på baggrund af danmarks egne relevanskriterier men på baggrund af hvad de relevante klageorganer anser som egnet til realitetsbehandling i den forbindelse

skal vi opfordre ministeren til særlig at tage den række af anbefalinger til

udformning af lovforslagets bemærkninger som institut for menneskerettigheder har udformet til efterretning

for eksempel at det fremhæves i lovforslagets bemærkninger at civilstyrelsen og procesbevillingsnævnet bør lægge klageorganernes praksis til grund for

vurdering og at retshjælp kun må afvises hvis det er åbenbart at klager ikke opfylder de formelle klagebetingelser til sidst vil jeg gerne understrege vigtigheden af at forslaget indeholder indførelse af en klageadgang til procesbevillingsnævnet således at afslag på retshjælp kan indbringes for en uafhængig instans det er i vores øjne en meget positiv og også nødvendig foranstaltning for at retssikkerheden ikke kompromitteres af ændringen i loven om retshjælp

stiller vi os i alternativet positive over for forslaget og ser frem til i udvalgsbehandlingen at drøfte om de bemærkninger som særlig institut for menneskerettigheder om en præcisering af bemærkningerne i lovforslaget kan blive taget med

sagen og anmodet den danske regering om retlige bemærkninger der foreslås nu indført et supplerende kriterium om at de danske myndigheder skal foretage en vurdering af om der skønnes at være rimelig grund til at føre klagesagen formålet er således at opnå en væsentlig begrænsning af sager hvortil der ydes retshjælp og dermed en væsentlig begrænsning af antallet af klagesager radikale venstre kan tilslutte sig at der ikke skal ydes retshjælp i sager hvor de formelle klagebetingelser ikke er opfyldt men indførelsen af kravet om rimelig grund har den konsekvens at afgørelsen om hvorvidt der skal ydes retshjælp i en konkret sag ikke længere træffes af

det internationale klageorgan men af de danske myndigheder og dette kan vi ikke støtte idet disse klageorganer allerede i dag foretager en screening og en vurdering af hvorvidt der er rimelig grund til at føre klagesagen og de har om nogen den nødvendige specialviden om de konventioner de har ansvaret for vi finder derfor

konsekvenser for borgere eller persongrupper der ikke selv har mulighed for at betale for juridisk bistand og fordi der er tale om sager af en alvorlig karakter vi forholder os kritisk til lovforslaget og vil stille nogle spørgsmål til til ministeren

tage de kompetencer fra de internationale klageorganer og lade de danske myndigheder afgøre om der er rimelig grund til at føre en sag

ammitzbøll fra liberal alliance og

de skriver kravet om rimelig grund som ikke er udtømmende defineret i lovforarbejderne indebærer at de formelle klagebetingelser skal være opfyldt

at en lang række organisationer som

hvert fald i sf normalt lytter til på det her område har stillet

kritiske spørgsmål og indleveret kritiske

blandt andet institut for menneskerettigheder sos mod racisme dansk flygtningehjælp retspolitisk forening foreningen af udlændingeretsadvokater

i høringsoversigten

ministeriet og ministeren så kommenteret nogle af de kritikpunkter dog ikke fyldestgørende

i min optik og det er noget som vi også vil tage op med

fremhæve nogle udpluk af nogle af høringssvarene

finder det afgørende for ordningen at vurderingen af hvorvidt der er rimelig grund til at føre en klagesag ikke bliver for restriktiv og at der i vurderingen tages højde for sagernes meget alvorlige karakter de skriver endvidere der henvises her til at sagerne omhandler risiko for udsendelse til forfølgelse tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf dansk flygtningehjælp mener således at der bør tages konkret stilling hertil i de enkelte sager og at man ikke på forhånd bør udelukke

så vil jeg også gerne ligesom min kollega fra

der fremhævede fru josephine fock visse

fremhæve et par andre nemlig at retshjælp kun afvises hvis det

høringssvaret fra advokatsamfundet

nogle klare definitioner på som min kollega fra enhedslisten fru pernille skipper var inde på

grund til at kritisere visse afgørelser som ministeriet og ministeren jo også er inde på i i

baggrundsmaterialet men man smider lidt barnet ud med badevandet i sfs optik altså man tager nogle kritiske sager og så gør man det

at blive udsendt det kan vi fra dansk side ikke gøre så meget ved

rimeligt at vi oveni skal betale en advokatregning for de pågældende danmark er et af de få lande i verden der yder retshjælp til personer som klager til internationale klageorganer i dag er det alene en betingelse for at opnå retshjælp at det internationale klageorgan har anmodet den danske regering om såkaldt retlige bemærkninger til sagen retshjælpsordningen der blev indført i nitten ni og halvfems under den daværende sr regering bygger i den forbindelse på den forudsætning at de internationale klageorganer nærmere overvejer om klagebetingelserne er opfyldt inden regeringen anmodes om retlige betragtninger

flere og flere eksempler på sager hvor fn komiteerne ikke følger klagebetingelserne eller nærmere overvejer sagen inden klagesagen sendes til den danske regering fn komiteerne anvendes herved som en almindelig ankeinstans i forhold til danske myndigheders afgørelse i sagen det har aldrig været hensigten

der fremover skal være rimelig grund til at føre klagesagen betyder det bla

at klagebetingelserne for det internationale klageorgan skal være opfyldt før der ydes retshjælp der skal således ikke betales retshjælp i en sag som ikke er færdigbehandlet af de danske myndigheder der vil heller ikke skulle ydes retshjælp i sager hvor klageren har indbragt en sag for en fn komité hvis klageren tidligere har forsøgt at få klagen behandlet af den europæiske menneskerettighedsdomstol men har fået den afvist som ubeføjet ud over klagebetingelserne vil der også skulle foreligge en rimelig udsigt til at der foreligger en krænkelse af den pågældende konvention før der skal ydes retshjælp der vil således i almindelighed ikke skulle ydes retshjælp i klager som alene eller hovedsagelig vedrører spørgsmål om de danske myndigheders bevisvurdering for eksempel troværdigheden af en asylansøgers forklaring det følger af de internationale klageorganers egen praksis at de nationale myndigheder er bedre egnet end klageorganerne til

de beviser der fremføres under en sag dette har sammenhæng med at de danske domstole og flygtningenævnet modsat klageorganerne som altovervejende hovedregel behandler sagerne efter en mundtlig procesform hvor der under sagen afgives forklaring af klageren og eventuelle vidner domstolene og flygtningenævnet er således bedre egnet til at vurdere troværdigheden af disse forklaringer end fn komiteerne som alene får sagen præsenteret på et skriftligt grundlag og hvor der ikke bliver stillet kritiske spørgsmål til klageren med de bemærkninger vil jeg endnu en gang takke ordførerne for de forskellige indlæg jeg ser frem til den videre behandling i folketinget

analysearbejde der skal sikre at vi kender problemerne i den eksisterende indsats og det er med stor tilfredshed at vi fra socialdemokratiets side konstaterer at den nye justitsminister har fulgt op på dette arbejde

den kommende tid vil lancere en række initiativer ud ud over dem vi diskuterer her

indledningsvis sige at straf aldrig kan stå alene når vi taler om voldtægt jeg tror ikke på at straf i sig selv løser problemerne men det kan være en del af løsningen og derfor vil

sige at vi bakker op om lovforslaget her i dag men at vi skal have en diskussion om de yderligere initiativer der skal sættes i gang for at komme den her problemstilling til livs konkret skal lovforslaget som vi diskuterer her i dag sikre at strafniveauet for voldtægt og for at skaffe

samleje med et barn under femten år ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed skærpes

at tiltvinge sig samleje ved vold eller trusler om vold og for samleje med et barn under tolv år og for at skaffe sig samleje med et barn under femten år ved at udnytte sin fysiske eller psykiske overlegenhed og det er i størrelsesordenen en år det mener vi er rimeligt derudover

lægger lovforslaget op til en generel forhøjelse af straffen for at skaffe sig samleje ved

eller med en person der befinder sig i en tilstand eller en situation hvor denne er ude af stand til at modsætte sig handlingen og det er i størrelsesordenen seks måneder i forhold til

gældende strafniveau samtidig

straffen for falske anklager for så vidt angår

voldtægt og seksualforbrydelser mod børn

at tale om for de falske anmeldelser må

derfor er det også vigtigt selvfølgelig at signalere at man ikke anmelder for sjov det dækker dog ikke over at vi skal have fokus på de alt alt for mange overgreb der begås fokus på de alt for mange

jo også derfor at det der handler om straf til gerningsmændene fylder mest i det her lovforslag det foreslås også at der sker en styrkelse af myndighedernes sagsbehandling og jeg har forstået at justitsministeren vil præsentere det i den uge vi går ind i og det ser vi meget

samlet her i folketingssalen og da lagde vi op til en

sagsbehandlingen og alt det der ligger

jeg synes det er utrolig vigtigt at vi lander den her problemstilling i fællesskab at vi samles om at finde løsninger på den her meget uacceptable problemstilling vi skal også styrke

forebyggelsen vi skal sikre at flere sager

anmeldes og vi skal sikre at flere sager fører til retssager at der er en bedre behandling af ofrene det må aldrig nogen sinde være sådan

skal vi forebygge at voldtægt og overgreb overhovedet forekommer det må være vores

sikre at vi mindsker antallet af de overgreb der begås i praksis

socialdemokrater ønsker at sætte ind med alle redskaber i kampen mod voldtægt og overgreb

en utrolig vigtig kamp jeg vil opfordre til at vi står sammen på tværs af folketingets partier vi støtter i socialdemokratiet de skærpede straffe som vi diskuterer her i dag og vi ser frem til

justitsministeren præsenterer

initiativer der vedrører sagsbehandlingen men vi kan støtte

den baggrund udmønte

kan være den slags overgreb er en af de værste krænkelser man som person kan opleve og desværre ser

ofte at ofrene efterfølgende får både fysiske og psykiske men samtidig synes vi i dansk folkeparti

en skærpelse af falske anklager om voldtægt da falske anklager kan have alvorlige konsekvenser for den involverede part

dansk folkeparti havde vi dog gerne set

vil samtidig glæde os til udvalgsbehandlingen og så glæder jeg mig også personligt meget til at se de øvrige initiativer som regeringen vil følge op med for at sikre de bedste vilkår

mod børn er nogle af de mest forfærdelige forbrydelser der findes det er der ingen her i salen der kan være uenige i i begge tilfælde bliver offeret udsat for en alvorlig krænkelse og det har ofte enorme konsekvenser i lang tid efter selve overgrebet har fundet sted regeringen har for længst slået fast at den ønsker at føre en kontant kurs over for voldtægtsmænd den kontante kurs afspejler sig nu i et forhøjet strafniveau strafskærpelserne er et skridt i den helt rigtige retning og det afspejler i høj grad venstres holdning til den her form for overgreb ud over

øge straffen for voldtægt lægger forslaget også op til en skærpet straf for falsk anklage om voldtægt med andre ord vil de personer der kommer med falske anklager også mærke en skærpet sanktion det mener venstre er en logisk konsekvens af at man skærper straffen for voldtægt for på samme måde som voldtægt er en alvorlig forbrydelse er en falsk anklage for voldtægt alvorlig og intimiderende for den person der bliver falsk anklaget

det mener vi i venstre at det her forslag på fornuftig vis afspejler og på den baggrund støtter vi naturligvis forslaget

så jeg vil starte med at sige at enhedslisten sådan set godt kan støtte tanken om strafskærpelser både for voldtægt og for seksuelle krænkelser af

jeg må indrømme at det nok langtfra er det første vi ville have valgt at gøre for at forhindre de former for kriminalitet hvis vi kunne vælge på alle hylder

tiltrængte tiltag som stort set alle høringssvarene påpeger

nemlig ikke rigtig noget der tyder på at strafskærpelser vil føre til færre overgreb eller i øvrigt gøre det nemmere for ofrene

viser muskler med det her lovforslag end at man egentlig

skal man gøre noget for børn der har været udsat for seksuelle krænkelser så burde man for eksempel udbrede forebyggelses og behandlingsindsatsen

meget mere man burde udvide brugen af børnehusene

en groomingbestemmelse i straffeloven som

skal man gøre noget for ofre for voldtægt

skal man sørge for at politiet i højere grad tager anmeldelser alvorligt man skal udvide hjælpen også den økonomiske til kvinder der gerne vil forlade voldelige ægtefæller og så skal man gøre op med de vrangforestillinger der er om ofre for voldtægt

var fra justitsministeriet sagde

anmelder andre undersøgelser har sagt endnu

blandt andet ikke anmelde det fordi de er bange for

at blive udsat for

troet på samtidig

alt alt for høj grad

med falske anmeldelser for voldtægt set i forhold til

myte om voldtægt at der er mange falske anmeldelser at kvinder lyver at de vil hævne sig på eksen eller

fortrød senere eller at de var flove over hvor fulde de var blevet og så måtte de hellere anmelde det som

voldtægt men det er altså ikke virkelighed der er ikke større problemer med falske anmeldelser for voldtægt

andre forbrydelser men eksistensen af den myte er med til at undskylde

synes det er også noget som alle de organisationer der arbejder med ofre for voldtægt

færre til at anmelde af frygten for ikke at blive troet på den kan få endnu flere til ikke at tro på kvinder eller

der fortæller om overgreb

at regeringen puster til myten når man så ublu kobler strafskærpelser for voldtægt sammen med strafskærpelser for falske anmeldelser

problem med falske anmeldelser i forbindelse

kobler mistillid på den her form for forbrydelse

ekstremt store problemer med at ofrene bliver fordømt og ikke behandlet ordentligt

gå ind i det her udvalgsarbejde og bede om

opdelt lovforslaget i to

vi kan sende et meget meget klart signal om at regeringen har taget fejl når de har koblet de her to ting sammen og at der altså ikke er tale om

et særligt problem med falske anmeldelser for voldtægt snarere

på

hvis fru britt bager spørger mig om om vi skal lade som om de myter er virkelighed så

lovforslag lyder som om

andre forbrydelser er virkelighed så jeg vil vende den om og sige hvis regeringen ikke mener at man skal basere sin lovgivning på myter så skulle de ikke have fremsat det her lovforslag og så skal de

voldtægt fordi man sender et signal om eller man kommer til at sende et signal om hvis det ikke er med vilje

voldtægter jeg synes bare at fru britt bager skylder

at det mener man ikke der er

jeg

en straf for for eksempel

at så skulle man også skærpe straffen for falsk anmeldelse på det

den sammenhæng har aldrig nogen sinde været der før

tror jeg at hverken jeg eller de mange mange mange organisationer der har kritiseret regeringen for den her kobling

for både voldtægt

vold og trusler så det her lovforslag ligger

meget godt til os vi kunne jo selvfølgelig godt have ønsket os at man var gået mere til makronerne så at sige og havde øget straffene noget mere end det regeringen lægger op til

det var venstresocialisterne måske overtaget af enhedslisten der havde princippet om at man skal støtte ethvert skridt i den rigtige retning og det vælger vi så at gøre i den her sag fordi det jo går i den retning som vi

også diskussionen om falsk anklage for voldtægt og der kan man

og det korrekte i det men jeg synes da helt grundlæggende at det er korrekt at der er en sammenhæng mellem det strafniveau der er for forbrydelser og det strafniveau der er for falske anmeldelser for

pågældende forbrydelser det kunne jo sådan set være noget man godt kunne gennemgå i en større sammenhæng i virkeligheden og se på om man i det hele taget skulle straffe falske anmeldelser hårdere end man gør i dag og om der er den rette proportionalitet

svarer til den lovovertrædelse som en eventuel falsk anklage handler om

imod hvis vi nu er enige i element et

anmeldelse selvfølgelig også er en slem ting at blive udsat for

har konsekvenser for den det måtte handle om men hovedfokus i lovforslaget og hovedfokus for os i liberal alliance i denne sag er selvfølgelig strafskærpelserne i forhold til

seksuelle overgreb på børn som jeg lagde ud med at sige i vores optik er nogle af de mest voldsomme og alvorlige forbrydelser og derfor er ting som vi skal sætte hårdt ind imod vi har jo også for ganske nylig diskuteret her i folketingssalen om der er andre ting man kan gøre i forhold til netop voldtægt og det har jo altid ligget os meget på sinde at man sørger for at myndighederne altid er i stand til at modtage ofre for grove forbrydelser på den rette måde sådan så selve myndighedsbehandlingen ikke bliver en yderligere belastning for den som bliver udsat for et overgreb men alt i alt

tilfældigt

overgreb i øvrigt og det kunne være hadforbrydelser og andre ting

er det virkelig vigtigt at der er en professionel håndtering af det

ikke gør det sværere og værre for offeret det er helt essentielt for os

er sådan i diverse regeringer at man prøver at se er nogle ting der har en fælles overskrift og så kommer

der har været diskussion om falske anmeldelser for voldtægt der har ikke umiddelbart mig bekendt været store diskussioner om andre grupper af forbrydelser hvor der har været falske anmeldelser det tror jeg er forklaringen så jeg synes man skal passe på med at gå alt for langt

lave lovgivning skal vi helst gøre det på et sagligt grundlag

er tale om

er det efter ordførerens opfattelse

bliver diskuteret falske anmeldelser for voldtægt er

sådan at der er den rette proportionalitet mellem de ting

som spørgeren også sagde i sin ordførertale

meget voldsomt for folk der bliver udsat for en falsk anklage det er vi

konflikt for det er ikke min opfattelse at regeringen er interesseret at gøre noget skidt for dem der potentielt risikerer at blive udsat for en voldtægt tværtimod er det min opfattelse at den regering vi har nu tager det spørgsmål meget alvorligt i forhold til både straf og

de øvrige elementer som jeg forstår vi skal til møde i justitsministeriet om allerede i næste uge så jeg synes vi

en fejl en dum

er en uheldig sammekobling kunne liberal alliance

så diskuterer vi det her med opdeling af lovforslaget og det var egentlig også derfor jeg rejste mig op

det jeg også hører liberal alliance sige

lad os da så tage en generel snak om hvad strafniveauet

holde tungen lige i munden så synes jeg vi skal holde tungen lige i munden i forhold til hvad det er det her lovforslag skal bruges til og det er jo at skærpe

mindreårige så jeg vil gerne endnu en gang spørge liberal alliance om liberal alliance kunne være med til

forslag i to hvis der er ønsker derom så lad os tage en snak om det når vi kommer til udvalgsbehandlingen derudover

sammenkædning af tingene der påvirker det ude i den virkelige verden jeg tror det her lovforslag får en effekt alene af de strafskærpelser der er for vold og voldtægt om det sidste element havde været med eller ej og jeg tror også at vi kommer til at få en god dialog med regeringen og justitsministeren om hvilke øvrige tiltag der kan gøres sådan

også kan styrke det på andet end strafdelen

så vidt angår voldtægt og seksualforbrydelser mod børn med lovforslaget lægges der op til en generel forhøjelse af straffen i størrelsesordenen en år i forhold til det gældende strafniveau der lægges endvidere op til en generel forhøjelse af straffen for at skaffe sig samleje ved anden ulovlig tvang eller med en person der befinder sig i en tilstand eller situation i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen i størrelsesordenen seks måneder i forhold til det gældende strafniveau først og fremmest vil jeg gerne anerkende emnets følsomme og alvorlige karakter

forfærdelige forbrydelser og seksualforbrydelser

mod børn er noget af det værste værste mennesker kan forfalde til og det vækker de dybeste følelser af sorg vrede og hævngerrighed i os alle

men sorg vrede og hævngerrighed

er ikke hvad vi i et moderne samfund skal lægge til grund når vi fastlægger fastlægger straffesanktioner jeg tror dybest set ikke på at en års ekstra fængsel er det der får gerningsmanden til at stoppe op desværre strafskærpelse fører ikke til færre

det er moralske og ideologiske mål for hvad et moderne velfærdssamfund som vores søger at opnå med straf

voldskriminalitet er offerets er offerets retfærdighedsfølelse og borgernes sikkerhed som skal være centralt for hvilke tiltag der skal gennemføres i kølvandet på en kriminel handling

frihedsstraf er destruktivt både efter

hensigt og som oftest i konsekvens og alternativet er

af den holdning at både retsfølelsen og den den generelle retssikkerhed i samfundet

af gerningsmændene og endnu vigtigere meget meget bedre hjælp til ofrene alternativet tror ikke på at mere straf alene gavner eller skaber mindre kriminalitet

vi dybest set også imod forslaget om at opsætte straframmen for falsk anmeldelse

tilslutter mig fru pernille skippers bemærkninger i forhold til falske anmeldelser og den diskussion vi har haft fra talerstolen og vi vil herfra gerne bakke op om at få delt lovforslaget i to så vi får helt rene linjer

vi med liberal alliances ord kan sige at så holder vi vores tunge lige i munden

i kontakt med center for voldtægtsofre og de har givet

som kan hjælpe ofre for voldtægt de mener

at der er behov for øget finansiering til at følge de anbefalinger der er beskrevet i sundhedsstyrelsens rapport behandlingstilbud ved centre for modtagelse af voldtægtsofre fra to tusind og tolv som blandt andet giver mulighed for at få behandling uanset hvor lang tid der er gået siden overgrebet den manglende finansiering betyder også at behandlingen på mange af centrene er begrænset til omkring fem psykologsamtaler at øge mulighederne for psykologbehandling på landets centre for voldtægtsofre vil spare voldtægtsofre og deres familier for meget lidelse men det vil også være en samfundsmæssig gevinst en sådan ekstra finansiering vil efter alternativets mening være til større gavn end den finansiering vi nu skal sætte af

at øge straframmen med en år grundet lovovertrædelsens natur er det lige for at ønske sig strengere straffe og vi er i alternativet af den opfattelse at det er et sindssygt vanskeligt emne fordi vi alle sammen ønsker

sørge for at den her slags overgreb stopper men vi tror også at gå den anden vej og sørge for at vi afsætter langt flere midler til større gavn for voldtægtsofre og at sikre at voldtægtsofre får en ordentlig behandling

af myndighederne er det der er vejen frem

afrunde min tale med at sige at vi ser frem til udvalgsbehandlingen vi vil gerne støtte op om at opdele

forslaget og derfor vil jeg gerne vente med at tage stilling til om vi støtter en

kan arbejde videre i

afholder voldsmanden fra at gøre det så vi

langt højere grad arbejde med at finde ud af hvordan

finansieringen på forebyggelse af at det sker og så vil vi meget gerne arbejde med

bedre hjælp til ofrene og det gælder

jeg skal ikke stå her og sige hvad

bag lås og slå og smide nøglen væk men det er jo ikke sådan vi har det i det danske retssamfund det er ikke sådan det skal være

nødt til at forebygge at det overhovedet sker og det

jeg siger også at jeg ser frem til udvalgsbehandlingen

det er en svær sag og jeg er ikke ekspert på området derfor vil jeg

straflængde eller ej umiddelbart er vi af den opfattelse at at sagkundskaben siger at det ikke

vi støtter at man skærper straffen ikke fordi vi tror på at

strafskærpelsen vil have en præventiv effekt jeg tror ikke på at det medfører flere anmeldelser

ikke på at det det medfører færre voldtægtsforsøg

den krænkelse det seksuelle overgreb indebærer

andre ordførere har været inde på det det skal gå på to ben fordi skærpelse af straf

skal stå alene derfor er vi også

fra radikale venstre meget tilfredse med den undersøgelse som justitsministeren har iværksat som har til formål at kortlægge om politiet har de fornødne redskaber til at håndtere sagerne og om der er behov for nærmere retningslinjer uddannelse af politifolk

på hvordan vi bedst muligt kan hjælpe ofrene i forløbet efter en voldtægt altså initiativer som skal medvirke til at sikre at flest mulige af begåede seksuelle overgreb meldes til politiet

måde af myndighederne

men uagtet at vi støtter en skærpelse af

er vi enige med fru pernille skipper i at det

uhensigtsmæssigt at straffen for falsk anklage for voldtægt og seksualforbrydelser mod børn skærpes i samme lovforslag

regeringen er useriøs med det her vi synes det er rigtig rigtig fint at man tager det alvorligt og at man faktisk også skærper straffen og for min skyld kunne man faktisk skærpe

have det i samme lovforslag synes synes jeg man

der særlig i sager om seksuelt overgreb er større risiko for falsk anklage

nemlig at skærpe straffen men jeg vil gerne fra radikale

skærpe straffen for voldtægt vi bakker også hundrede procent op om at vi skal skærpe straffen for falsk anklage men jeg synes ikke vi skal gøre det i samme lovforslag fordi som

center for seksuelle overgreb henviser

angsten for ikke at blive troet på afholder flere kvinder fra at anmelde en voldtægt derfor synes jeg det ville være rigtig rigtig fint hvis man kunne dele

lovforslaget op så vi faktisk skærper straffen for

hørt fra de mange e mails og historier jeg har fået fra hovedsagelig

kan sætte sig spor i resten af deres

liv med store traumer til følge

vores grundsynspunkt men det betyder ikke at vi ikke skal straffe

derfor har vi ikke noget problem med at hæve

at det kæmpestore problem vi

er at vi har en kultur hvor der er så mange der ikke

voldtægt er med til det

mine kollegaer om hvornår har man sidst haft en diskussion her i salen

strafskærpelse og samtidig diskuteret falsk anmeldelse jeg kan ikke huske det jeg har spurgt nogle af de kollegaer som har arbejdet med det i længere tid de kan heller ikke huske det jeg har spurgt folk uden for huset det er ikke kutyme

så var det noget helt andet

jeg tror at ministeren er så optaget af det her område og så optaget af ofrene og derfor synes jeg

fodre den myte om at der skulle være så utrolig mange falske anmeldelser derude tallene taler deres eget tydelige sprog af de anmeldelser der overhovedet

er en lille del af de voldtægter

er der omkring syv procent falske anmeldelser

men hvad med de falske anmeldelser hvad hvis det var hendes egen skyld det er det man altid

i nattelivet eller økonomiske forbrydelser eller hvad

jeg kan se mig selv i det forslag som ministeren vil komme med senere

skulle gøre op med noget af den dårlige kultur som man ser visse steder

med en man har mødt uanset hvad der derefter sker uanset

støtte ministerens forslag om strafskærpelse vi støtter opsplitningen af lovforslaget

men vigtigt symbolsk får adskilt de to

ønsker også at ministeren

det er åbenbart ikke kun mig der har misforstået bemærkningerne i lovforslaget i høringssvaret står der fra amnesty international fra center for

at der er en reel tvivl om

der står at der er tale om et overfald for eksempel ved at offeret udsættes for et pludseligt angreb på et offentligt sted hvor offeret færdes alene eller i eget hjem hvor gerningsmanden er trængt ind vil imidlertidig i almindelighed udgøre en skærpende omstændighed dette er udgangspunktet for at strafudmåling er højere i sager om overfaldsvoldtægt ministeren har i sine svar

opklares for det er sådan rigtig mange af os andre

chefpsykolog svend aage madsen i straffelovens betænkning siger at det

blive voldtaget af en som du kender og har tillid til så håber jeg

har læst det åbenbart forkert så trænger det til at blive

skal det straffes hårdt og vi stemmer for det her da det er en forbedring vi mener bestemt at der kan være grund til at diskutere om man burde straffe det hårdere men det er er et skridt i den rigtige retning

drøfte det her endnu bredere og jeg ser i lighed

at deltage i et møde hos ministeren i den kommende uge

sikre at vi giver voldtægtsofre de allerbedste betingelser for deres videre færd

falsk anklage kan jo langt hen af vejen

så ødelæggende for et menneske at være udsat for det kan ødelægge et menneskes liv og derfor er det jo også naturligt at det straffes hårdt jeg skal ærligt sige at

det her og fandt ud af hvad man straffer falsk anklage med

og jeg synes også det er en meget lille skærpelse men det er altid noget at man skærper straffen for falsk anmeldelse

ikke umiddelbart bekendt med at der lå noget

det er et arbejde vi selv har igangsat og det har altså resulteret i at vi nu

et forslag om en generel strafskærpelse på en år for

voldtægt og en generel strafskærpelse på en år for

essensen af hele forslaget er den at hvor man i gamle dage ville

får man altså nu tre en halv års fængsel og

af strafferammen det er der ikke den er såmænd høj nok nej der er tale om en forhøjelse af normalstraffen hvilket sætter

den enkelte forbrydelse så hvis man førhen fik

man fremover få en år oveni og det har været et meget vigtigt signal for regeringen at udsende det andet spor

vi har fulgt i den her sammenhæng er et spor om

når der her omtales et stort hul imellem det antal voldtægter vi kan konstatere

justitsministeriets offerundersøgelse og så det antal sager vi ser ført til doms det er der en lang række årsager til

den situation at man kan opleve det mellem nærtstående hvor

fylder fantastisk meget

om man går hen og anmelder eller ej en lang række

samspil som gør det her vanskeligt men der er altså også det spørgsmål som vi drøftede i går nemlig

har regeringen siden sin tiltrædelse sat fokus på

til at der skulle ligge noget arbejde forud for det arbejde vi har iværksat det er også derfor det først er færdigt nu hvor vi har involveret snart sagt alle tænkelige organisationer for at få et klarere billede frem af hvordan

det er helt afgørende sådan at vi kan få flere sager sådan at tingene kan komme frem i lyset sådan at der ikke er tabuer

en undersøgelse af gerningsmanden en profilering af gerningsmanden altså hvem

er ude at begå de her forbrydelser hvad er

eksempel den etniske baggrund vi ved jo der er en overvægt af folk af anden etnisk herkomst end dansk

en lang række faktorer en direkte profilering af det vi ser på det her område

andre ord en stor indsats rettet mod voldtægt og derfor bliver

oprigtig bedrøvet når jeg konstaterer at for eksempel hele den her dag er

når man så voldsomt går ind

og fem og tres dage at man så ved siden af

konsekvenser for den enkelte med fuldstændig rigtigt som

anklager om sexisme fra fru pernille skippers side

for en mistanke om at

i virkeligheden skyldes at nu har man ikke længere den dagsorden for sig selv og det synes jeg er kedeligt jeg synes det er en dybt kedsommelig tonalitet at høre ordet sexisme fra denne talerstol rettet mod den her regering og jeg vil bare tage kraftigt afstand fra det jeg synes det

og så har jeg sagt det

få bekæmpet de kriminelle som begår det her at få samlet de ofre op som udsættes for det her

knoklet for at samle alle de organisationer der overhovedet er og når jeg sådan prøver på at forelægge det her på en ordentlig måde for folketinget handler det jo også om at mange

ikke kun været et spørgsmål om at forøge straffen strafforøgelsen er opfyldelsen af et valgløfte som vi har afgivet det er også fordi vi tror det har en afskrækkende effekt

at man gennemfører den første egentlige strafskærpelse på det her område

gøres noget for offeret og nu får vi altså også

bortset fra de der provokerende udsagn som man altså bedrøves over så

over den helt brede positive modtagelse det her fokus

at vi sammen kan gennemføre det det her med opdelingen af lovforslaget

gøres til en teknisk diskussion kan man godt

at jeg udnytter en myte det har ikke været min hensigt jeg jeg kan bare sige at for mig er det naturligt når man i så alvorlige sager som voldtægt og pædofili øger straffen

understreger alvoren i at rette en falsk anklage mod en person med

skyld og skam og udstilling som en sådan falsk anklage medfører for den pågældende

ikke skænket en tanke om det var sådan på andre områder jeg synes det er en rimelig sammenhæng og derfor

umiddelbart meget skeptisk over for at dele lovforslaget op for mig er der en sammenhæng men det jeg kan sige til folketinget er at jeg nu har anmodet justitsministeriet om at få kortlagt den hævdede eller beskrevne myte som blandt andet fru pernille skipper har givet

jeg mener bare der er en dyb sammenhæng imellem disse ting på grund af den særlige karakter som netop forbrydelser som voldtægt og pædofili har det er noget af det mest skamfulde noget af det mest traumeskabende man kan udsættes for særlig som forbrydelse

jeg synes ikke at det tal vi kender til nemlig syv

det synes jeg ikke syv procent er et

en indsats her jeg glæder mig til mødet i næste uge med folketingets partier

jeg afholder først et møde med de involverede organisationer

de ser på sagen så håber jeg at vi sammen kan finde fodslag om en helhedsindsats der bliver masser af tid til det her al den stund lovforslaget skal igennem tre behandlinger så der er masser af tid til

en indsats for helheden blandt andet i forhold til

kæder det sammen med det som er

mænd siger er grunden til

ikke forstå at ministeren ikke kan se hvorfor det er så centralt at

hele vores arbejde handler jo om at sikre at folk får en ordentlig behandling at sikre at ofret på sine egne præmisser bliver behandlet ordentligt samtidig med at de mennesker

og laver en falsk anklage for noget af det mest modbydelige vi ser i vores samfund selvfølgelig skal have en rimelig straf

jeg forstår slet ikke at det her skulle være en mistænkeliggørelse af ofrene altså jeg er lodret uenig jeg synes tværtimod den her diskussion meget let kan udlægges som netop

den mindste indikator på at der skulle være et større problem med falske anmeldelser for voldtægt end falske anmeldelser

forbrydelse som den vi taler

der må det være rimeligt

kan mærke en konsekvens og en konsekvens

det her er den første strafskærpelse jeg gennemfører som minister

til justitsministeren så jeg vil bare

når der kommer eventuelle andre strafskærpelser på andre områder lave en specifik strafskærpelse

redegøre nærmere for arbejdet også i forhold til forebyggelse

grunden til at jeg støtter en opdeling af lovforslaget

i på egen krop at det med at

sætter straffen op for falsk anmeldelse

de ikke sker og og justitsministeren har så et ønske om at hæve straffen og lade os holde fokus på den diskussion det er

set fuldstændig enig i men der sker jo bare det at det bliver blandet sammen

at jeg tager sådan på vej men det er altså ikke noget jeg tager let på grunden til at jeg tager fat på det her arbejde er

det rammer særlig kvinder voldsomt hårdt

men ja der er også en kobling til falske anklager og det sker i syv

de tilfælde vi kender til nu får vi så en yderligere undersøgelse af

ikke det har så meget med sagen at gøre jeg synes bare der er en helt naturlig kobling til at når man sætter straffen

den største strafskærpelse i lang tid og den eneste siden to tusind og to så kunne det også godt være når straffen er tyve dage at man godt kunne sætte den op til tredive

men men lad os stoppe diskussionen for jeg tror ikke at vi bliver enige men jeg tror det er vigtigt at anerkende at vi har forskellige synspunkter og at det

et signal om pas nu på med at vi ikke lige tror det en falsk anmeldelse men jeg vil anbefale at man tager fat i sociologisk institut når justitsministerens embedsmænd skal undersøge det

en generel regel som gælder for

der er forskel på forbrydelser der er forskel på deres voldsomhed

jeg er bedrøvet over at nogle kan opfatte det på den måde

i hvert fald slet ikke på nogen måde det der er min tilgang til det

lovforslaget i sin helhed

når man nu ser på de høringssvar der er fra det kriminalpræventive råd center for seksuelle overgreb center for voldtægtsofre

om begge grundelementer men jeg er også enig med de andre ordførere i at man lidt fjerner fokus

straffe gerningsmændene endnu hårdere for min skyld gerne endnu hårdere endda til

at snakke om falsk anklage jeg

når embedsværket nu også undersøger den del med de syv

på at vi først behandler

falsk anklage generelt vil ministeren ikke overveje om